med flere har meddelt mig at de ønsker at tage følgende forslag tilbage forslag til folketingsbeslutning om præcisering af princippet for forældreinddragelse i sager

da det ikke er tilfældet er

er til statsministeren af herre simon kollerup socialdemokratiet der er en medspørger nemlig herre

udkom der en række artikler ledere analyser

privatperson eller var statsminister i nogle forskellige sammenhænge særlig i forhold til løkkefonden og det er derfor jeg i dag har brug for at få et klart svar fra statsministeren på

om han er privatperson når han optræder i sammenhæng med løkkefonden det må der også kunne svares

selvfølgelig fuldstændig ved jeg udtrykker nemlig den holdning at at det at være minister jo er en funktion som man bærer på sig døgnet rundt hele året rundt

jeg har forventninger til mine ministre jeg også forventninger til mig selv omkring arbejdsindsats om den måde

og det gælder populært sagt jo hele døgnet rundt men at prøve ligesom at trække det ud i den absurditet at det så skulle betyde at ministre ikke har ret til noget privatliv er jo netop

selvfølgelig har ministre også et privatliv ministre har venner ministre deltager i foreningsarbejde ministre deltager i skolesamtaler ministre har nye venner og gamle venner og tager til påskefrokost og engagerer sig på forskellig vis og det skal der være

var privatperson når han var i sammenhæng med løkkefonden jeg står her med bts forside den er fra den femogtyvende marts to tusind og atten

at bestille ham med det formål at få massiv presseomtale det får en af landets førende professorer kurt klaudi klausen til at sige at statsministeren blander løkkefonden og sine egne interesser sammen det viser et billede med en mand med anløben moral og dårlig dømmekraft

helt forkert beskrivelse af den situation

mit liv på i alle dimensioner og jeg er en meget åben og tilgængelig

statsminister og deltager i et hav af arrangementer og der er intet som helst til hinder for at jeg også i min egenskab af statsminister kan deltage

det gør jeg fra tid til anden jeg optræder i mange sammenhænge om kort tid har jeg glæden af

brøndby hvor spørgerens egen partikollega morten bødskov har lavet et netværk med erhvervsfolk for at støtte op om brøndby idrætsforenings ungdomsarbejde der tager jeg ud og det gør jeg som statsminister ligesom jeg også i visse sammenhænge har stillet op for eksempel for at overrække

og altså under ministeransvar sagt er det sådan at man kan købe sig adgang til mig nej det er det ikke

med alt det der siden er udrullet om sagen i weekendavisen ekstra bladet bt og en række andre medier om statsministeren og løkkefonden fastholder statsministeren så i dag den udtalelse eller

til statsministerens konkrete deltagelse i et arrangement i esbjerg den trettende marts to tusind og sytten og at statsministeren imødekommer den henvendelse som statsminister ved at dukke op med statsministeriets skattebetalte spindoktor sætter vel temmelig store spørgsmålstegn ved om statsministeren talte sandt udtrykte sig korrekt på samrådet den enogtredivete januar da statsministeren sagde er det sådan at man kan købe sig

set på at være imødekommende og deltage og der er intet som helst der forhindrer mig i som

arrangement der er tilrettelagt af en almenvelgørende fond

det nu er løkkefonden eller andre fonde fuldstændig ligesom jeg nu lige har givet en reference til det arrangement der om kort tid skal finde sted ude i brøndby initieret af spørgerens egen folketingskollega hvor jeg uden at kende detaljerne omkring det har et billede af at der er nogle folk der betaler for at være med i et netværk der understøtter noget foreningsarbejde og der deltager jeg jeg

og have mel i munden på samme tid for man står virkelig med oplevelsen af at statsministeren sådan lidt efter forgodtbefindende

hoppe ud og ind af rollen som landets statsminister og skifter kasketter sådan som det passer ind i statsministerens eget kram altså man vil både gerne stå ved det man sagde på samrådet og der var man behændigt nok privat i nogle sammenhænge

for otte år siden sagde man jo så at man altid er minister døgnet rundt

selvfølgelig har man en funktion som minister den har man i døgndrift det er derfor jeg

at ministre ikke må have noget som helst privatliv at ministre ikke må have venner at ministre ikke må engagere sig i foreningsarbejde gå til spejder

ikke må besøge spejdernes lejr fordi jeg selv er medlem af kfum spejderne

jeg tager det fulde ansvar for at jeg i to tusind og tolv stiftede en almenvelgørende

men jeg har været meget meget åben om at jeg er engageret og der er intet

at tage imod en invitation til arrangementer i den fond på linje med at jeg kan forholde mig til invitationer fra alle mulige andre

det nu er team rynkeby der skal cykle til paris

røde kors indsamling eller brøndby idrætsforenings ungdomsarbejde

i de regeringer jeg står i spidsen for

arbejdsindsats til den måde de varetager ministerhverv på i det hele taget

har forventninger til mig selv men det betyder jo selvsagt ikke at ministre ikke kan optræde i andre funktioner end ministerfunktioner en minister har det gælder også

et privatliv med familie med børn med venner ministre det gælder i særlig grad også mig selv varetager en partifunktion som formand for et parti indgår i andre relationer og det er der ikke noget nyt i sådan er det og

det altid været for alle ministre også for statsministeren derfor har jeg lidt svært ved at forstå

man sige præmissen for dette spørgsmål og sådan set også det første spørgsmål det er helt naturligt at en minister deltager i arrangementer uden for ministergerningen

god ting for hvis man som minister bare burede sig inde på ministerkontorerne

jeg har været fuldstændig åben omkring at jeg fra tid til anden når min tid tillader det i tillæg til min

og i mit tilfælde jo også arrangementer med tilknytning til løkkefonden og det gør jeg af fuldstændig den samme grund som jeg i sin tid stiftede fonden nemlig at den her fond løfter en vigtig samfundsmæssig problemstilling som jeg gerne ville gøre noget ved den handler om at hjælpe drenge væk fra kanten og ind i fællesskabet

samtidig bestræber jeg mig så i øvrigt på at være åben og tilgængelig over for alle og det gør jeg fordi jeg har en helt grundlæggende interesse i mennesker og fordi jeg mener at hvervet som statsminister i danmark ikke kun er til pynt det forpligter og det betyder også at jeg som statsminister deltager i rigtig mange sammenhænge hvor min tilstedeværelse er ønsket

samrådet tidligere på året og i andre situationer mener at det

man må forstå at det slet ikke har indflydelse på hans politiske tænkning

som vi nu er i gang med så er det selvfølgelig fordi statsministerens hidtidige forklaringer er meget forvirrende lad os at tilbage til thyborøn i starten af to tusind og seksten statsministeren skal til torskegilde og hente den store check til løkkefonden og udvalgte fiskere får så et møde med statsministeren som jo er i byen alligevel

lars løkke vil statsministeren ikke

der sker på vej ned ad trappen der gør at det hele

statsministeren eller en privatperson

for jeg er ret sikker på at folk altid regner med at det er statsministeren de møder når de møder statsministeren

jeg er statsminister i danmark det er en funktion jeg har den har jeg hele tiden

er det herre simon kollerup mener skal være betydningen af det at man så ikke må have

privatliv overhovedet så må man ikke have nogen venner og man må ikke engagere sig i foreningsarbejde hvad er konsekvensen af det der

er det jeg har så ufattelig svært ved rigtig at forstå jeg kan bare sige at jeg er helt åben omkring den måde jeg gør tingene på og uden at stå og prale uden at stå og prale

mere tilgængelig statsminister end mig og det relaterer sig ikke til løkkefonden det relaterer sig til rigtig mange ting

jeg er en åben

kerneeksemplet på at det som statsministeren har bevæget sig ud i her er uladsiggørligt det er uladsiggørligt at være statsminister oppe i mødelokalet på første sal

i thyborøn har over for danmarks radio klart tilkendegivet at det at man fik det omtalte møde i thyborøn hang sammen med at man donerede penge til løkkefonden og at man deltog i det her torskegilde mener statsministeren at den her fiskeriforeningsformand

at tage imod en invitation der er intet som helst odiøst i at jeg som statsminister på baggrund af en henvendelse fra et medlem af venstres folketingsgruppe

det er der en stribe eksempler på at jeg har gjort og sådan skal

være skulle det så betyde at jeg derudover ikke må engagere mig

jeg har været fuldstændig åben omkring at jeg i to tusind og tolv stiftede

indflydelse på men som jeg har et engagement

det kan man ikke men i den konkrete sag fra esbjerg henvender

fond lauritzen fonden sig til løkkefonden og siger vi har et millionbeløb fundraiseren for løkkefonden skriver så til statsministeren lauritzen fonden ønsker at give

de bliver fremtidig donor og vi håber at

kaste glans over et arrangement og skaffe massiv pressedækning til

fondens donation det er altså løkkefonden selv der laver koblingen mellem statsministerens deltagelse og så en donation og en fremtidig donation

imødekomme den invitation

der bliver lavet en klar sammenhæng

deltagelse ikke i rynkeby og kfum og alt muligt andet men

de invitationer jeg får tager stilling til hvorvidt jeg ønsker

imødekomme en invitation eller ej og i den vurdering indgår ikke andre overvejelser end om jeg finder den her invitation relevant i forhold til om det er noget

tage imod en invitation til at komme

åbningen af et drengeakademi fuldstændig på linje med at

stilling til andre invitationer jeg får

fra et netværk ude i brøndby som er initieret af spørgerens egen kollega her i folketinget herre morten bødskov et netværk af folk der betaler penge for at fremme en god sag nemlig ungdomsarbejdet ude i brøndby idrætsforening den har jeg taget imod

ikke noget odiøst i

invitation fra københavns kommune til at fejre nogle drenge der har bestået

et drengeakademi det står jeg fuldstændig ved og det er der

og så statsministerens deltagelse

sammenhæng jeg finder på

er den sammenhæng det er løkkefonden der skriver til statsministeren at de håber at de bliver en fremtidig

fondens donation til løkkefonden med et ønske om pressedækning og et ønske om

at der sker en sammenkobling imellem statsministerens deltagelse i et arrangement

vi tager stilling til de invitationer der er kommet ind

problem for folketingets arbejde hvis statsministeren

lidt efter forgodtbefindende kan vælge at hoppe ud af rollen som statsminister

nu er tingene meget private måske fordi der begynder at opstå politiske problemer omkring dem så er det pludselig meget privat og så er der ikke adgang til at spørge

og nu ser vi jo så også i dag at det er fuldstændig uladsiggørligt statsministeren kan jo ikke fortælle danskerne

skal vide hvilken lars løkke rasmussen de møder på gaden er det statsminister lars løkke

jo ingen der kan vide det det er noget statsministeren selv tiltager sig

er en funktion den har jeg døgnet rundt også når jeg sover for jeg kan vækkes hvis der sker noget

kan det kombineres med at jeg

har et engagement som person at jeg deltager i foreningsfester at jeg

det kræver da åbenhed omkring det og jeg er et åbent og tilgængeligt menneske

stukket noget under en stol

poster

på de sociale medier jeg føler mig helt tryg ved at danskerne godt kan gennemskue hvad jeg er

en person og jeg står fuldstændig ved det jeg har gjort det havde været lettere at lade være med at lave den

de deraf følgende problemer for demokratiet i danmark indgår i de tiltag om såkaldt demokratisk dannelse som ministeren har lanceret

at vi ikke er berøringsangste over for udfordringerne jeg anerkender til fulde at den demokratiske dannelse er udfordret af ikkevestlig indvandring og at der er behov for mere islamkritik i vores folkeskole og uddannelsessystem religionskritik skal være en integreret del af vores undervisning det har det været i mange år og

allerede i kristendommen

at man i klasselokalerne tør tage de svære diskussioner om religiøse teksters syn på eksempelvis kønnenes ligestilling jøder og homoseksuelle jeg har nedsat et dialogforum

ungdomsuddannelserne skal ikke være værdineutrale men skal aktivt fremme demokrati og afvise for eksempel totalitære ideologier det skal signaleres at institutionerne ikke kan være værdineutrale i mødet med

værdier og det er vigtigt at institutionerne forholder sig til kontroversielle emner

enig i anbefalingerne har været sendt i høring hos interessenter ligesom de er blevet drøftet i gymnasieforligskredsen

ved at se nærmere på hvilke initiativer jeg vil gå videre med det er mig magtpåliggende at de initiativer der bliver sat i søen reelt imødekommer og har effekt i forhold til de udfordringer der er med kultursammenstød og demokratisk dannelse på uddannelsesinstitutionerne jeg tror ikke

at der kommer videre forhandlinger i sagen så vi forhåbentlig får mere indflydelse på hvilke af de her tiltag

tage alvorligt men jeg synes også det er vigtigt at få stillet skarpt på at der trods alt er en

såkaldte demokratiske problemer på skolerne skyldes det jo at der som noget nyt inden for de sidste tredive år er kommet en kultur og en religion i landet som modvirker den frihed som vi er vant til i danmark og som kommer fra kristendommen det er altså det der er centrum i problemet og derfor er vi også nødt til at signalere at det er dansk kultur og frihedstradition som skal være bærende i vores skoler derfor mener vi at det er bedre for eksempel at forbyde islamisk fællesbøn lukke bederum

end det er at gøre mange af de ting som er

den her dialoggruppe hvor man for eksempel ønsker at flere elever skal deltage i elevråd og andre demokratiske processer samtidig

er vigtigt at der i i uddannelserne stilles helt skarpt på forskellen mellem det islamiske og det kristne menneskesyn sådan at det bliver klart for alle at det kristne menneskesyn er et

fordi man for eksempel anser alle folk for

lige mens det islamiske lægger forhindringer i vejen for

problemets kerne

derfor mener vi det er nødvendigt at man indser at problemet

fra et frihedsfjendsk budskab og at vi i danmark har en skole der bygger på et andet budskab derfor mener vi at vores frihed og demokrati bedst forsvares ved grænsen med en stram udlændingepolitik

lukke bederum og lukke muligheden for at holde islamisk fællesbøn på skoler og så videre

øvelser i demokrati i

partier som har forskellige udgangspunkter

vi så er ens er jo i analysen af at der sker kultursammenstød både på grundskoleniveau og

simpelt hen værdier måder at

alt efter det værdimæssige ophav man har så den analyse er vi enige om hvad skal man så gøre jeg er også enig i at elevråd jo ikke bare løser alt det her og det vi så kan mødes om

vi godt kan finde nogle tiltag som kan styrke grundelementerne både i vores grundskole og på vores ungdomsuddannelser og pudse dem af sådan at vi står stærkere

at man mister i den her proces er den grundlæggende forståelse af hvad det

at det er de her to forskellige menneskesyn der støder sammen samt ideen om at når man har en lovreligion så må mennesker ikke bestemme reglerne det vil sige det er en religiøs konflikt vi

på de undersøgelser der er lavet af hvad det er problemerne går ud på og derfor er det også sådan at når vi skal sætte ind over for dem

vi nødt til at bruge den viden og det er der jeg synes der mangler noget

den her viden og kunne opnå den her forståelse af at det er et religiøst problem vi står over for og så selvfølgelig også indføre nogle tiltag som kan dæmpe den negative indflydelse som en religiøs adfærd

er i modstrid med den normale danske

brugt til islamisk fællesbøn samtidig med med at man så i et andet lokale kan stå og sige at vi har et meget stort problem med den demokratiske dannelse og at man ikke ligestiller mænd og kvinder men inde i bederummet har man lige

citeret fra koranen hvor man siger at

vi synes at man er nødt til også at

beslutningsforslag som vi desværre ikke har set ministeren

tænker nøje over det før man opretter

man kan se at det også afstedkommer konflikter

skolernes og uddannelsernes kerneopgave

er min holdning og den har jeg kommunikeret klart ud men regeringens holdning er også at det ikke er noget vi skal lovgive om

ministerens holdning til at slots og kulturstyrelsen har givet dispensation og dermed tilladelse til at bygge nyt oven på de gamle fæstningsmure på det fredede areal omkring nyborg

mens samme styrelse har afvist at affrede vikingeskibsmuseets bygning så der kan ske en om og nybygning af hensyn til de tusind år gamle

for god ordens skyld indlede med at sige at jeg alene vil gengive det særlige bygningssyns og

og slots og kulturstyrelsens udtalelser i sagen

det skyldes som bekendt at der er en klagesag om affredning af vikingeskibshallen under behandling i kulturministeriet og at jeg

og slots og kulturstyrelsen faktisk været indstillet på at omfattende restaureringer og tilbygninger

har ejerne søgt om en affredning ikke om en tilladelse til bygningsmæssige ændringer af

har i sin afgørelse fastholdt fredningen

kulturstyrelsen har endelig på vikingeskibsmuseets ønske om fremtidig udvikling og tidssvarende formidling

fra det særlige bygningssyns anbefaling om at muliggøre

en udvidelse med alle de ønskede kvadratmeter gennem tilbygninger til vikingeskibshallen på dennes tre landsider så museet kan tilføje nutidige formidlingsfaciliteter med videre

det fremgår derudover af styrelsens afgørelse at og jeg citerer igen

alt det vil bare forudsætte at fredningen bliver opretholdt hvilket vikingeskibsmuseet jo ikke ser som en mulighed

har påklaget afgørelsen og det er den klagebehandling der foregår nu hvis vi

nyborg by er jo fredet i hvert fald for store deles vedkommende

genopføre hele anlægget omkring nyborg slot inklusive volden arkitekt clemmensens projekt

og skudt ned

som var en liberal regering helt tilbage i

haft et helt færdigt voldanlæg

fuldstændig ny moderne bygning kan bygges oven på ruinerne af det eksisterende voldanlæg

er at vikingeskibsmuseet er en relativt ny bygning fra nitten tresserne

og ejerne har villet affrede den for mig at se er der en forskellig tilgang fra styrelsens side det der er nyt og moderne vil man gerne bevare

ikke at affrede så der kan ske en nybygning

det der er gammelt op imod fem hundrede år gammelt måske endda

og samtidig en nybygning så det virker som om styrelsen hellere ser nyt bevaret end gammelt bevaret og det er i mine øjne problematisk jeg vil egentlig bede ministeren om at vi får en enstrenget

hvem der er inde over sagen det er jo ingen hemmelighed at vinderen af arkitektkonkurrencen til opførelsen af det nye besøgscenter ved nyborg slot også er formand for det særlige bygningssyn som ministeren har nævnt så jeg tror at ministeren måske skulle kigge lidt på hvad der foregår både i

og medmindre andet bliver påvist har jeg tillid til at det faktisk sker men i sagen

en restaurering som under alle omstændigheder er nødvendig fordi der er meget store problemer med bygningen

det oprindelige firefløjede anlæg

formidling og publikumsfaciliteter i de nye bygninger

at understrege her er jo faktisk at bygningen

fredet fortidsminde men

hensyn til beskyttelsen af kulturarven selv om man nu bygger nyt

så den nye bygning er sådan set løftet fri af ruinresterne og den del af det synes jeg er meget væsentlig at have med her så synes jeg i øvrigt man skal passe meget på med at sammenligne så

fra andre steder så sammenlagt kan man sikre nyborg slot en gennemgående renovering og det er jo alt sammen vældig godt nyborg kommune står jo også bag det jeg egentlig bare hæfter mig ved

er den forskellige tilgang der er fra slots

jeg har meget svært ved at forstå hvorfor man ikke kan imødekomme vikingeskibsmuseets

under behandling og derfor kan jeg ikke udtale mig medmindre jeg ønsker at gøre mig selv inhabil og det gør jeg ikke så derfor må vi afvente sagsbehandlingen

på om styrelsens håndtering af disse sager er enstrenget om der kan ske en opstramning og om vi skal kigge nærmere på det særlige bygningssyns praksis

til de konkrete spørgsmål i den konkrete klagesag

ahrendtsen på et senere tidspunkt ønsker at tage det

er sat spørgsmålstegn ved havarikommissionens uafhængighed i forbindelse med en dsb sag hvor en kvinde fik fastklemt armen i et kørende

på det danske skinnenet

ton kilometer der betyder godsets vægt gange den kørte distance ifølge havarikommissionens årsrapport for to tusind og sytten havde havarikommissionens jernbaneenhed to årsværk til rådighed ifølge havarikommissionens egen årsrapport modtog jernbaneenheden hundrede og nitten underretninger i to tusind og sytten heraf var de tredive selvmord hvorfor havarikommissionen ikke igangsatte en undersøgelse af disse af de resterende ni og firs underretninger blev kun ti af disse genstand for yderligere undersøgelser udvælgelseskriterierne fremgår ikke af årsrapporten læg dertil at havarikommissionen der tidligere havde fire årsværk i jernbaneenheden har fået reduceret

medarbejderstab med to årsværk og i stedet anvender havarikommissionen eksterne konsulenter det fremgår hverken af undersøgelsesrapporter årsrapporter eller af havarikommissionens hjemmeside hvem de eksterne konsulenter er og hvordan man i havarikommissionen har sikret sig at de eksterne konsulenter er uvildige det er ellers en vigtig faktor i forhold til at skabe åbenhed og dermed ro omkring havarikommissionens arbejde det er ministerens ansvar at havarikommissionen fungerer således at havarikommissionen kan varetage funktionen

kan have tillid til i den forbindelse vil jeg høre om ministeren har sikret sig at de ni og halvfjerds underretninger

er offentligt tilgængelige

igennem en længere periode været kritik i offentligheden og fra

en arbejdsmiljøkonsulent på det var udtryk for at der var et rigtig dårligt arbejdsklima

at man skulle reducere antallet af medarbejdere fordi der i perioder var for mange medarbejdere der ikke havde arbejdsopgaver nok og som derfor brugte tiden på at bekæmpe hinanden derfor skulle man reducere antallet af medarbejdere og i stedet benytte sig af eksterne konsulenter når der var behov for

man er gået ned i antallet af medarbejdere og i stedet bruger eksterne konsulenter er begrundet

i forbindelse med for eksempel alvorlige togulykker frem for faste medarbejdere har ministeren i den forbindelse sikret sig at de eksterne konsulenter er fuldstændig uvildige og at konsulenterne opfylder de omfattende faglige krav der stilles til personale som arbejder med undersøgelsessager i havarikommissionen

som minister ikke kontrollere

konsulent jeg skal ikke holde øje med om det er de rigtige konsulenter der skal jeg have en tillid til at havarikommissionen uafhængigt af mig kan finde ud af at hyre de konsulenter som er de rigtige men jeg kan oplyse at vi jo i forbindelse med al den omtale der var dengang bad

det europæiske jernbaneagentur om at fremskynde en uafhængig

af vores havarikommission herhjemme

et godt bud på om tingene går som de skal

både med flyulykker og togulykker at gøre og der har været meget rod i havarikommissionen igennem mange år jeg henstiller bare til ministeren at man ser ekstra meget på det her så vi kan få orden i sagerne

skal gøres på den bedste måde

at benytte sig af det europæiske jernbaneagentur til at kigge hele vores havarikommissionen herhjemme over skulderen og så give besked til os om

som pålægger regeringen inden udgangen tusind og atten at iværksætte de nødvendige regelændringer der medfører at statstilskud til friskoler hvor over halvdelen af eleverne har en udenlandsk baggrund betinges af at den pågældende skole kan dokumentere at den ikke modvirker de udenlandske elevers integration i det danske samfund

ikke kan støtte forslaget regeringen vil ikke acceptere at skoler der ikke lever op til friskolelovens krav om frihed og folkestyre modtager statstilskud derfor indgik vi i november for mindre end et halvt år siden en aftale med et bredt flertal i folketinget herunder dansk folkeparti

der er ti initiativer i aftalen blandt andet whistleblowerordningen forbud mod

lever op til friskolelovens friheds og folkestyrekrav der er nedsat en arbejdsgruppe

skal lægges vægt på når nye frie grundskoler skal godkendes jeg synes vi skal lade arbejdsgruppen komme med sit forslag med aftalen fra november to tusind og sytten sikrer vi også at der i sager om

skal være mulighed for at straksafgøre det vil sige uden forudgående skærpet tilsyn at en skole ikke længere kan være en fri grundskole efter friskoleloven og dermed heller ikke modtage statstilskud tilsynet med skolernes overholdelse af friheds og folkestyrekravet er også styrket i forbindelse med to politiske aftaler i foråret tusind og seksten regeringen kan konstatere at stramningerne virker

og en række yderligere skoler er sat under skærpet tilsyn med fokus på

og uafhængighedskravet aftalen fra november to tusind og sytten bliver udmøntet i det lovforslag som vi førstebehandlede den femtende marts i

jeg synes med andre ord at man må lade de indgåede aftaler virke før man fremsætter nye beslutningsforslag

er det vurderingen at der ikke umiddelbart er saglige og proportionelle grunde til at forskelsbehandle frie grundskoler hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund og som i øvrigt lever op til friskolelovens krav herunder friheds og

hvor der blandt andet tages udgangspunkt i elevernes baggrund rejser væsentlige spørgsmål i forhold til forbuddet mod forskelsbehandling i grundlovens § halvfjerds

halvfjerds er det blandt andet fastsat at ingen kan berøves adgang til fuld nydelse af borgerlige og politiske rettigheder på grund af sin afstamning forslaget rejser

til danmarks internationale forpligtelser det vil sige den europæiske

menneskerettighedskonventions artikel fjorten sammenholdt med artikel to i tillægsprotokollen om retten til uddannelse forskelsbehandling er i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention kun berettiget hvis den forfølger et anerkendelsesværdigt formål endvidere skal der være proportionalitet mellem det anvendte middel

der forfølges det er regeringens vurdering at det ikke er tilfældet med det fremsatte forslag regeringen

ambition om at få sat en stopper for friskoler der modarbejder integration og hele det værdigrundlag som er fuldstændig forventeligt at man driver skole på baggrund af

også taget konkrete skridt

få gjort men der er allerede indgået aftaler om væsentlige nye skridt i denne sammenhæng nemlig så sent som i november to

at de nye initiativer virker

eventuelle nye tiltag selvfølgelig skal være inden for rammerne af grundloven og de internationale konventioner vi er nok den første regering som har gjort en så systematisk indsats for at sikre at friheds og folkestyrekravet overholdes og det vil vi vedblive med at gøre

friskoler men det handler dette beslutningsforslag jo ikke om det er jo fremsat fordi socialdemokraterne

det i medierne men ikke har haft

hvorfor regeringen dog siger nej til det

på daginstitutioner så hvorfor i alverden

regeringens ghettoplan indeholder ikke bare

daginstitutioner men så sandelig også de private så regeringen kan jo egentlig bare gøre det den gør i ghettoplanen og sige ja til det her beslutningsforslag for det er stort set det samme det handler jo om private friskoler der er en parallelitet mellem regeringens ghettoplan

at man skylder at give aftaler den tid som de bør have

blev udmøntet i det lovforslag som vi førstebehandlede den femtende marts i år

at vi har stået her og lovbehandlet stof som skal ud og arbejde og det er mit ansvar som minister både at vi holder os inden for de forpligtelser vi har

til grundloven og international lovgivning men også at vi gør tingene ordentligt i forhold til de mennesker der skal arbejde med loven derfor synes jeg at det er noget forhastet at komme med det her beslutningsforslag jeg forstår

et beslutningsforslag som tydeliggør intentionen men samtidig

kan sige den langmodighed der gør at vi faktisk kan få de ting

tosprogede i daginstitutioner

handler bare om private friskoler det vil jeg

ind i daginstitutionerne al den stund at man laver et greb hvor man simpelt hen hiver flere børn ind i daginstitutionerne

som risikerer at blive svigtet

og lavet en regulering

skal lave

er at vi laver indgreb i forhold til integration som er virkningsfuldt men at vi heller ikke generer borgerne sådan som de er flest så det er baggrunden for det

gælder det beslutningsforslag der ligger på bordet

kollisionskurs med de forpligtelser

om ministeren så vil være indstillet på at det her forslag hvis det er man ikke ønsker at støtte det her og nu kunne indgå i den arbejdsgruppe og

vi kunne lukke helt ned for de

hvad det vi skal sikre os når vi giver tilladelse til at en ny skole starter det er en fuldstændig ændring af den måde

friskole det vil man ikke kunne fremadrettet der skal man indsende en en form for ansøgning og den skal så verificeres det vil sige at

starte en friskole hvis man ikke

man sige verificere at man kan leve op

om det beslutningsforslag der ligger her kunne implementeres på et på et senere tidspunkt det kunne ministeren jo bede arbejdsgruppen om at vurdere jeg er sikker på at der ikke vil være

er rundtomkring at folk egentlig synes der er nogle gode takter i det man kan bare ikke støtte forslaget som det ligger så vil ministeren bede arbejdsgruppen om det det er det ene spørgsmål

spørgsmål er ministeren sagde at det var forhastet

må man forstå er det så bare et spørgsmål om hvornår

så har haft tid til at arbejde det ordentligt igennem så hvis det

diskutere det er ministeren indstillet på at

skal til hvis man skal have lov til at starte en fri grundskole det er

jo står i grundloven at man må starte en fri grundskole så det er

er den måde vi arbejder på i folketinget og jeg savner måske også i nogen grad at de partier som er

at der faktisk er en regering som systematisk går ind

og at man har ret til finansiering af et friskole

en fri grundskole som er defineret

og det er rigtig væsentligt så fungerer de frie grundskoler så

skal være en balance i at alle mulige forskellige typer af forældre skal kunne tilvælge en fri grundskole og det er blandt andet derfor vi har løftet koblingsprocenten det er fordi vi ikke synes

der undervisningspligt men jeg er ikke sikker på der står i grundloven at man har ret til at starte en friskole og få tilskud til det

er det vel politikerne der bestemmer hvad det er vi gerne vil bruge skatteborgernes penge på

vi gerne vil give tilskud til og det som jeg synes er lidt interessant

at vi ikke bruge skattekroner på noget der modvirker integration at modvirke integration kan

folkestyrekravet mener ministeren der

at sidde herinde og lige pludselig

det så er for en type skole de skal levere for så har

at man skal levere skole på et demokratisk grundlag så er det fuldstændig rimelige krav og jeg har

skoler som ikke leverer på den dagsorden

er steget kraftigt de seneste år fra cirka tre tusind til cirka fem tusind fem på under et årti

det er udtryk for at børn i stigende grad vokser op adskilt på baggrund af etnicitet og religiøsitet vi har en integrationspolitik i det her land vi var faktisk det første land i verden der fik en egentlig integrationslov den blev vedtaget mens socialdemokraten thorkild simonsen var indenrigsminister i slutningen af nitten halvfemserne og den bygger grundlæggende set på den tanke at politikerne aktivt må gribe ind for at sikre at de mennesker der kommer hertil bliver spredt ud i hele samfundet for at blive en aktiv del af samfundet for at blive medborgere at være medborger

det signalerer mere end blot det at mennesket er til stede

meget enig med den nye tyske indenrigsminister horst seehofer der for nylig udtalte til en tysk avis muslimer må leve med os ikke ved siden af os eller imod os for at opnå det har vi brug for gensidig forståelse og hensyntagen det opnår man kun hvis man taler med hinanden den samtale svækkes af den stigende opdeling der foregår i samfundet de muslimske friskoler er ikke årsag til den her opdeling men de styrker tendensen ikke fordi de er muslimske men fordi de praktisk taget kun tiltrækker børn fra familier med rødder i udlandet det undergraver folketingets integrationspolitik det undergraver socialdemokratiets ambitioner om medborgerskab og det svækker samhørigheden og dermed solidariteten i samfundet og det sker endda med et kraftigt og stigende statsligt tilskud det er uholdbart i længden det må enhver kunne se debatten om muslimske friskoler har vi

den findes også i vores nabolande i sverige har en række sager med muslimske friskoler ført til at flere partier herunder det svenske socialdemokrati helt vil forbyde dem mens der i norge slet ikke findes muslimske friskoler fordi den norske lovgivning allerede har taget hensyn til at undgå det derfor har vi danske socialdemokrater socialdemokrater gennem et stykke tid arbejdet for at sikre blandede skoler vi ønsker ikke parallelle uddannelsessystemer hvor elever med udenlandsk baggrund i stigende grad går på nogle skoler mens elever med dansk baggrund går på andre vores forslag har været at der ikke bliver betalt statsstøtte til friskoler hvor flertallet af

regeringen skulle indkalde folketingets partier til forhandling om det her så vi kunne få en samlet revision af tilskudssystemet og en politisk aftale der tager højde for de dilemmaer der naturligvis vil opstå i forbindelse med sådan en lovændring

også rejst kravet i forbindelse med de forhandlinger ministeren lige har været inde på men det har regeringspartierne venstre de konservative og liberal alliance ikke ønsket det synes vi er ærgerligt

få en række vigtige spørgsmål afklaret det er for eksempel afgørende for os at et nyt tilskudssystem der i praksis vil

de her friskoler støtten ikke fører til at de omkringliggende folkeskoler alene skal stå med hele integrationsansvaret for eleverne fra de så lukkede friskoler derfor mener vi at der skal følge en række initiativer med

forslag gennemføres man kunne for eksempel diskutere om kommunerne skulle have anvisningsret til de øvrige fri og privatskoler

ligger i kommunen det er også afgørende for os at forholdet til både grundloven og de internationale konventioner bliver beskrevet så vi sikrer en model der holder sig inden for rammerne af dem når regeringen afviser forhandlinger om det her

vi positive over for at dansk folkeparti nu rejser sagen her i folketingssalen

også glade for at dansk folkeparti deler vores ønske om at sikre en god integration af børn med udenlandsk oprindelse vi tager derfor også godt imod det beslutningsforslag som vil pålægge regeringen at udarbejde et egentligt lovforslag og vi planlægger at stemme ja

skal huske hvem den her diskussion egentlig handler om nemlig børnene vores opgave herinde på christiansborg er at sikre de her børn en god fremtid i danmark deres eget land og det sker bedst sammen med os andre og så må ideologisk håndskyhed over for at regulere privatskolerne

ønsker sig blandede skoler

vil være i strid med grundloven eller den europæiske

det notat vi har modtaget fra justitsministeriet at vi netop vil overtræde grundloven og

at et stort parti som socialdemokratiet

af dansk folkeparti er i strid med grundloven så synes jeg da at de skulle

de formuleringer der er i det notat minder faktisk meget om de formuleringer vi har hørt i de sidste ti års burkadebat som jo er endt med

egentlig på rimelig sikker grund det vi gør i dag er jo at behandle et beslutningsforslag der pålægger regeringen

et lovforslag og vi tager det som en fuldstændig selvfølgelighed at regeringen

notat fra justitsministeriet fuldstændig skævt for der står ikke sådan som fru anni matthiesen siger at det er i strid med grundloven eller med menneskerettighedskonventionen tværtimod

sagt fra justitsministeriets side at det rejser væsentlige spørgsmål hvad er socialdemokratiets holdning til at

partierne læser dette notat

anderledes end os andre og mener ordføreren ikke at dette notat egentlig åbner op for at det er folketinget

med grundloven dermed har de også sagt det er jer politikere

klart i spyttet end de notater vi tidligere har set fra undervisningsministeriet så vi føler os på ret sikker grund og under alle omstændigheder

i forlængelse af lovforslaget at vi ændrer den danske lovgivning

i overensstemmelse med både grundloven og konventionen

at partiet godt kan se at de politisk er endt på den forkerte side af stregen for

enhver der kender til udviklingen på de muslimske friskoler ved godt det undergraver den integrationspolitik som et meget bredt flertal af folketinget har forfulgt nu i to årtier derfor er jeg også ret overbevist om at den her diskussion

ender med at vi vil få nogle regler som kommer til at ligne dem i vores nabolande altså vi skal hen i retning af at på alle skoler uanset om det er folkeskoler eller privatskoler

flertallet af eleverne fra familier med dansk baggrund så vi sikrer at vi lærer hinanden at kende

har i dansk folkeparti dermed er der to store partier som nu læser justitsministeriets notat

det ikke er i strid med grundloven eller konventionerne hvad er ordførerens holdning til at

det giver folketinget mulighed for at ændre lovgivningen i retning af det

nemlig at vi skal gå i skole sammen og det betyder også at der kun udbetales de her millionstore statslige tilskud til skoler som kan dokumentere at de har en blandet elevsammensætning vi skal ikke have udbetalinger fra statskassen i millionklassen til skoler som undergraver folketingets integrationspolitik

diskussion om det her forslag er i strid med grundloven grundloven eller ej men vi kunne jo også tage og forholde os til det som justitsministeriet reelt skriver jeg vil egentlig gerne læse det op for det lyder som om der er lidt tvivl om det men det der står i det notat fra justitsministeriet er det vurderes at en fratagelse af statstilskuddet med henvisning til at en vis andel af eleverne har udenlandsk baggrund vil være udtryk for indirekte diskrimination

også gør sig gældende hvis der indføres en særlig betingelse der alene skal gælde for friskoler med en andel af elever med udenlandsk baggrund på over halvtreds

hvorefter statsstøtten betinges af at den pågældende friskole kan dokumentere at den ikke modvirker integrationen det er på den anførte baggrund justitsministeriets umiddelbare vurdering at forslaget rejser væsentlige spørgsmål i forhold til grundlovens § halvfjerds hvordan kan folketingets største parti sige ja til et beslutningsforslag

nogle svar som klart giver udtryk for inden for rammerne af grundloven og konventionerne det her notat ligner masser af de notater vi har set på udlændingeområdet de sidste mange år som synes jeg helt rimeligt siger med en juridisk baggrund at her er noget der skal diskuteres

det var juristernes vurdering at det beslutningsforslag der

dansk folkeparti var i strid med grundloven så ville det hundrede procent stå i det her notat så vi læser det her som om vi er på ret sikker grund

når vores lands justitsministerium

svar til folketingets undervisningsudvalg skriver at et beslutningsforslag rejser væsentlige spørgsmål i relation

i strid med grundloven så derfor kan jeg godt gå med til det skal det danne præcedens for den måde vi vedtager lovgivning i folketinget

at hvis vi skal støtte et lovforslag

skal det selvfølgelig holde sig inden for rammerne af grundloven og de internationale konventioner det vi diskuterer i dag

et beslutningsforslag fra dansk folkeparti der pålægger regeringen at udarbejde sådan et lovforslag det tager vi helt stille og roligt hvis der i forbindelse med udarbejdelsen af sådan et lovforslag er behov for at besvare de her væsentlige spørgsmål og det formoder

både i ministeriet i udarbejdelsen af lovforslaget og i forbindelse med høringsrunden et lovforslag også vil blive besvaret de væsentlige spørgsmål hvis det så ender med en konklusion som siger at

slet ikke der vi er nu det vi skal forholde os til er om ønsker at der skal sendes millioner af statskroner i retning af

til friskoler udgør en

tungtvejende og saglige grunde når man fratager folk

kommer sådanne tungtvejende og saglige grunde frem vil man så

rette ind efter det og så erkende at

vurderer at et lovforslag vil være i strid med grundloven eller den europæiske menneskerettighedskonvention og hvis justitsministeriet vurderer at det vil det være hvis man vedtog det lovforslag

borgerlige rettigheder vil man så fra socialdemokratiets side erkende

saglige og tungtvejende grunde til at indskrænke nogle rettigheder for eksempel retten til at etablere en friskole med en bestemt elevsammensætning

skriver justitsministeriet i hvert fald ikke i det her dokument at det er usaglige og ikke tungt nok vejende årsager til at fratage den rettighed så derfor

på rimelig sikker grund men som jeg også sagde før hvis det i forbindelse med udarbejdelsen af et lovforslag viser sig at det det vil være i strid med grundloven

når nu det er sådan at socialdemokratiet med mette frederiksen i spidsen jo ønsker at overtage statsministerstolen

i danmark nemlig spredning af de mennesker der kommer hertil og det gælder også på skoleområdet det betyder at vil have et flertal af folk med dansk baggrund i alle skoler det gælder også privatskoler og vi har tænkt os at gennemføre det inden for grundlovens rammer

og vi er ikke blevet mindre overbevist om at vi er på sikker grund efter at det her notat er kommet

set at det her notat åbner op for at folketinget nu har mulighed for at forfølge en integrationspolitik og sikre at der ikke bliver sendt et stigende antal millioner

hvis det er regeringspartiernes opfattelse at det her notat kan læses på en anden måde så vil jeg da anbefale de partier og de ordførere at tage fat i ministeriet

ordføreren gør lige nu altså der er jo nogle krav

man skal jo opfylde betingelserne for at kunne oprette en friskole nemlig at det skal stå mål med det der almindeligvis kræves i folkeskolen og der er stærkt tilsyn

står også i lovgivningen så har vi en grundlov hvor der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

nævnte nemlig at hvis der er tungtvejende og saglige grunde så kan de godt begrænses der er et proportionalitetshensyn og det som vi læser ud af justitsministeriets notat er at hvis man gennemfører dansk folkepartis beslutningsforslag

det rejse nogle væsentlige spørgsmål men jeg læser ikke ud af notatet at det er i strid med grundloven

som der står under punkt tre den europæiske menneskerettighedskonvention

dansk folkeparti har gjort med deres beslutningsforslag og der er vi ikke i tvivl om hvad der bør være folketingets politik

skal have friskoler hvor fem og halvfems til otte og halvfems procent af børnene har rødder i

faktisk i loven om friskoler blandt andet står at det der foregår i en friskole skal stå mål med det der kræves i folkeskolen og der står desuden

opdrage til frihed og folkestyre og demokrati

jo en del af den aftale der indgås omkring den frie skole

med til at indgå den aftale som ministeren nævnte på talerstolen lige før men derudover som noget ekstra synes vi også det er vigtigt at friskolerne

har hundrede procent af børn med udenlandsk baggrund og de lever op til frihed og folkestyre kravet

mener vi stadig væk at der er et politisk problem nemlig det politiske problem at integrationspolitikken bliver undergravet det er også derfor at vi

det her beslutningsforslag sådan set er i strid med den aftale og jeg forstår ikke helt at ministeren har behov for at sige at at det er underligt at det bliver fremsat nu så tidligt

det handler om at selv om de lever op til frihed og folkestyre kravet der godt være et integrationsproblem hvis alle eleverne kommer fra familier

nok også være et dårligt udgangspunkt for at forfægte sine synspunkter men jeg bemærkede mig jo at ministeren

efter hendes opfattelse var der ingen saglig begrundelse for en forskelsbehandling

godt høre herre mattias tesfaye hvad er efter ordførerens opfattelse den saglige begrundelse

vi bør læne os op ad det notat der er kommet fra justitsministeriet

hvor flere og flere mennesker flytter nordpå og vestpå

mener vi det er helt sagligt at have et

af kulturer ellers får vi det aldrig til at fungere

de muslimske friskoler og den kraftige stigning der er

at ringe hos alle folketingets partier derfor synes jeg det er positivt at vi nu kan behandle

ret sikker på at det her ender med at der kommer et flertal for at gennemføre en politik

et ansvarligt folketing kan ikke stå og se på

opfattelse at alene den omstændighed at over halvdelen af eleverne på en given skole har udenlandsk oprindelse i sig selv er en begrundelse for at fastsætte særlige regler for den pågældende skole mener ordføreren at etnicitet i sig selv

halvtreds procent af eleverne selv er indvandrere eller har to forældre der er indvandrere så til det er svaret vel ja og vi mener ikke kun det bør være på skoleområdet vi mener man bør

socialdemokratiet ikke vil bryde med grundloven og jeg synes det naturlige vil være nu hvor der er så meget tvivl om det her notat at man mødes igen med nogle af de mennesker der har forstand på den her jura og finder ud af hvad det egentlig er der står i det notat

når til grundloven at sige at alle bakker op om grundloven

kommer lidt til udtryk med det her notat

større omlægning af friskolernes og privatskolernes tilskud

man sikrer at nogle af de skoler der tager mange børn fra udsatte områder

de privatskoler som har rigtig mange ressourcestærke børn får lidt mindre

at hvis man for eksempel på ydre nørrebro og

i københavn fra det ene skoleår til det andet ikke har nogen muslimske friskoler medmindre de får en kraftig tilstrømning af elever med dansk baggrund så vil de omkringliggende folkeskoler fra det ene skoleår til det andet skulle optage ret mange elever med udenlandsk baggrund og det ville give nogle nye problemer og det er en af årsagerne til at vi ikke bare selv har fremsat sådan et beslutningsforslag altså fordi vi godt kan se at det har nogle følgevirkninger som vi mener man også lige bør tage i betragtning

vedtager lovgivning men det vi behandler i dag er jo at pålægge regeringen at udarbejde lovgivning så i forbindelse med sådan en proces

jo så være vores holdning at man blandt andet burde se på kommunal anvisningsret til privatskolerne for ellers er vi bange for at forældre blot vil flytte deres børn fra folkeskoler

jeg synes at tilskudssystemet er en oplagt måde til generelt at få blandet børnene mere

halvfems procent af alle friskolerne i danmark

b otte og tres som vi behandler nu her i salen

om den idé som forslagsstillerne fra dansk folkeparti udtrykker i beslutningsforslaget om at alle skoler i danmark skal være med til

fremme integration men vi støtter altså ikke op om forslaget her

måske ikke er helt tænkt til ende

og byrder for de skoler som har et flertal af udenlandske elever

det at disse skoler skal kunne dokumentere at de lever op til en lang række kriterier hvoraf nogle af kriterierne

i mine øjne også er upræcise og kalder på subjektive vurderinger ved andre af kriterierne kan man desuden sætte spørgsmålstegn ved om de overhovedet kan fortælle os noget om skolens evne til at integrere deres udenlandske elever

vi mener går imod den europæiske menneskerettighedskonvention beslutningsforslaget kan nemlig indebære en i mine øjne ulovlig forskelsbehandling det sigter imod visse børn på baggrund af deres etnicitet og religion

mener vi også at der er ting her som er bekymrende i forhold til om man egentlig vil overholde grundlovens § halvfjerds så alt i alt kan man sige at at de ting som jeg har påpeget her er det

første gang i mange mange år

lave en bedre integrationspolitik

det parallelsamfundsudspil vi er kommet med og vi har jo også taget fat på netop at stille skrappere krav

også det med om man skal starte en ny skole op

er sagligt begrundet og det er derfor at justitsministeriets notat jo ikke siger at beslutningsforslaget strider mod grundloven eller strider mod konventionen sådan som ordføreren i sine spørgsmål til herre mattias tesfaye sagde

bare have at ordføreren fra venstre bekræfter at justitsministeriets egne jurister siger om dette

ikke nogen steder siger at det strider mod grundloven eller at det strider mod konventionen det vil jeg gerne have at ordføreren bekræfter fra talerstolen

men jeg vil også gerne understrege at venstre er et regeringsparti

embedsmændene i justitsministeriet og læne sig op af det de anbefaler det gør venstre også i det her tilfælde

regeringen har i sin ghettoplan på side fem og tyve planer for

der må højst være tredive procent

hvorfor er det så at regeringspartiet venstre ikke kan stemme for et beslutningsforslag som endda

blev læst op af alternativets ordfører

og dem læser jeg på den måde at så skal man altså ikke nikke ja

jeg er træt af at det jeg siger konkluderer

læner sig op ad embedsværket og så føler jeg trang til

vis dog noget noget politisk mod hvad er venstres

politik på det her område eller er politikken bare at man læner sig op ad embedsværket

som en del af den nuværende regering netop har taget

som jeg må sige måske har ligget lidt hen i rigtig rigtig mange år og

ved forhandlingsbordet i de her uger

de ting som er med til at fastholde

der kommer vi ikke uden om at nogle af de skoler vi taler om her

derfor synes jeg bare at det kunne være befriende hvis man kunne lade være med at gemme sig bag konventionerne

i har en retorik i offentligheden der gør at folk tror i med på nogle af de her ting men så må i også slå til når chancen er der i folketinget

at friskolerne skal leve

det der foregår i folkeskolerne derfor er

vi har strammet op om tilsynet også

de er en del af friskolerne derfor

med de stramninger vi har foretaget er utrolig tryg ved

til grundlovens § halvfjerds

har set dokumenter hvor der står at vurderingen er

grundloven det er så ikke det der står

at det rejser væsentlige spørgsmål og det er så åbenbart nogle spørgsmål som regeringen ikke har haft tid til at få besvaret inden førstebehandlingen i dag men okay så lad os forsøge at få

væsentlige spørgsmål i udvalgsbehandlingen

strid med grundloven lad os så antage at de i den forbindelse siger

til en anden behandling af det her beslutningsforslag kunne støtte

fortsat gør jeg må sige at jeg synes

det faktisk også i min egen ordførertale her for lidt siden

med grundloven eller for den sags skyld

politisk svar i modsætning til meget af det andet som jeg synes har været

hvis vi nu fortsat antager at beslutningsforslaget er inden for rammerne af både grundloven og

andre elementer i beslutningsforslaget som gør jer lidt usikre på om i kan støtte det

er for vi er også i socialdemokratiet tilhængere af at

omtalt tidligere friheds og folkestyrekravet nu kommer vi så og siger lad os stille endnu et krav nemlig at de skal sørge for at

hvordan skal man kunne måle helt nøjagtigt på

det vi gerne vil i forhold til integration det er måske

udenlandsk baggrund det der altså er tale om her er at man ønsker særregler for en ganske bestemt del af vores friskoler og at man ønsker særregler som bygger på elevernes etnicitet

etnisk sammensætning på de enkelte skoler åbenbart efter forslagsstillernes opfattelse jeg har noteret mig også efter

til at udgøre en saglig begrundelse for at fastsætte særregler for en bestemt gruppe

synes at det er en meget bekymrende indstilling vi må jo

bidrage yderligere til den debat jeg kan bare sige at

embedsværket i den her sammenhæng jeg må sige at vi ikke lægger skjul på at vi mener at en lovgivning hvor man hvor man i den grad kommer til at diskriminere på baggrund af

jo tidligere for år tilbage bevæget sig ud i

lovgive om særregler på uddannelsesområdet som viste sig

må vi gå ud fra bliver underkendt af højesteret sådan som vi i sin tid så med tvindlovgivningen men jeg vil sige at omvendt er det

i sig selv et kvalitetsmærke det ville bare betyde at så kunne vi ikke behandle det det er jo sådan set det eneste det betyder men det i sig selv gør jo

ved at opstille særlige særlige krav til skoler på baggrund af elevernes etnicitet så uanset hvordan det måtte falde ud med vurderingen af justitsministeriets

på tværs af etniske og religiøse skel

derfor sørger for at blande børnene så man ikke har en børnehave med halvtreds

at man hvis der er en ganske bestemt etnisk sammensætningen

opstille ganske specifikke regler for denne skole alene med det udgangspunkt at eleverne har en udenlandsk baggrund og det har jo

om regeringens ghettoplan og en del af den politik handler

blandede daginstitutioner blandede gymnasier blandede folkeskoler blandede boligområder

principiel modstand mod at man fra politisk side griber ind med henblik på at sikre spredning

uholdbart standpunkt fra et rødt politisk parti at sige nej det vil vi ikke gribe ind i så må folk bare segregere sig selv og leve i hvert sit parallelle samfund det jo det der sker i praksis på gymnasieområdet og nu også kan vi se her på skoleområdet

lad da liberalisterne om det vi skal da turde

en etnisk spredning det har bare stadig væk ikke noget med det her forslag at gøre med det her forslag ønsker man

for bestemte skoler alene med det udgangspunkt at et flertal af eleverne har udenlandsk baggrund

hvor mere end halvtreds procent har en udenlandsk baggrund hvis det er sådan for en friskole skal skolen så kunne dokumentere nogle ting

fordi det er en indirekte

indirekte forskelsbehandle hvis det er sagligt

det kender vi fra en lang række domme lige præcis på dette område som b otte og tres

er der ikke nogen domme hverken fra højesteret eller

og det er derfor at juristerne i ministeriet siger at det her rejser nogle spørgsmål men det er ikke i strid med grundloven anerkender ordføreren hvad

et afgørende argument i sig selv

i overensstemmelse med grundloven at gøre det

måtte være det vi opfatter at der er tale om en saglig forskelsbehandling at det alene ud fra det kriterie at over halvdelen af eleverne på en given skole har udenlandsk baggrund skulle betyde at man indfører særlige regler for den pågældende skole mener vi er en helt urimelig forskelsbehandling som

det jo fair nok at enhedslisten så er politisk uenig

gemme sig bag et opfundet postulat om at det her er i strid med grundloven

spurgt venstre

at det er inden for grundlovens rammer og det vil man jo

svare på altså det var en lidt kompliceret måde at sige

at det er en politisk tilkendegivelse men jeg forstår også at enhedslisten anerkender at det er inden for grundlovens

rammer lad os lade lade juristerne kigge på det og lad os drøfte det nærmere i i udvalgsarbejdet for mig er det vigtigt

en politisk holdning og der har ordføreren fuldstændig ret

iværksætte regelændringer som har den konsekvens at statstilskuddet til friskoler hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund bliver gjort betinget af at skolen kan dokumentere at den ikke modvirker de udenlandske elevers integration i det danske samfund

jo ikke nogen stor hemmelighed at hverken jeg eller liberal alliance eller regeringen kan acceptere friskoler som ikke indfører eleverne i hvordan livet leves i et samfund med frihed og folkestyre og som ikke udvikler elevernes demokratiske dannelse og deres respekt for de grundlæggende frihedsrettigheder derfor har jeg jo også ligesom jeg også tror

konstateret at styrelsen for undervisning og kvalitet har forvaltet sine opgaver med det resultat at der er indtil flere friskoler og et gymnasium som ikke opererede på

som nu har fået frataget deres tilskud

nogen stat der kan pålægges pligter som har den konsekvens

kan pålægges pligter som medfører at den går i opløsning betyder jo at de rettigheder en stat tildeler sine borgere

tildeles i en balance der på samme tid tilgodeser statens sikkerhed og borgernes sikkerhed og det er er bestemt ikke nogen simpel øvelse

der er ikke en skabelonagtig løsning nogen steder som man

uden videre og uden problemer kan anvende det

er et forslag som har det ved sig at det stiller borgernes ret til at organisere børnenes

op i en balance som samtidig tilgodeser den interesse staten og flertallet af borgerne har i

for eksempel lav kriminalitet og en høj grad af tillid mellem borgerne

det svar vi så har fået fra justitsministeriet og som vi har diskuteret i flere omgange og som vi sikkert ikke er færdige med at diskutere siger sådan som jeg læser det

det læses på mange måder at når man skal finde afvejningen mellem rettigheder og sikkerhed

skal man tage hensyn til saglighed og

antyder svaret jo også kraftigt at lige her og nu

finder man ikke at de hensyn er

læser jeg svaret lidt på samme måde som når jeg deltager i samtaler med englændere så når englændere siger at det man siger til dem

og når justitsministeriet siger at der rejses væsentlige spørgsmål tror jeg nok at man skal læse ind i det at det også er

diskussion om og derfor

jeg tror langt de fleste af os jo er enige om at de problemer vi drøfter er meget alvorlige det synes jeg

til at forsvinde i dag og de kommer ikke til at forsvinde

sikkerhed er meget vigtigt og det projekt vil jeg og mit parti og regeringen selvfølgelig gerne

og nu håber jeg at tredje gang er lykkens gang det drejer sig om regeringens ghettoplan side fem og tyve hvor man vil lægge et loft på hvor mange elever med udenlandsk baggrund der kan gå i

og private og det sker af hensyn til

statstilskud det er om der i elevsammensætningen er en overrepræsentation af elever fra udsatte boligområder nøjagtig det samme

og tyve dog med den undtagelse at vi er lidt mere rummelige så det er halvtreds

er tredive procent kan ordføreren forklare mig hvorfor man på den ene side kan have sådan noget i en ghettoplan

anden side ikke kan stemme for dette

skride ind på den her måde fordi vi taler om sprogindlæring og når det er sprogindlæringen der

der er på spil i dette beslutningsforslag hvorfor i alverden kan man så ikke bare sige ja til det der er ingen

det der står her som det man i andre sammenhænge kalder et benspænd og så må vi jo i fællesskab komme

det her beslutningsforslag holder sig inden for rammerne af grundloven og menneskerettighederne så det vil

komme nærmere ind på vi kan alle sammen læse det dokument der er fra justitsministeriet og så kan man fortolke det forskelligt som man nu synes

er det interessante spørgsmål

jeg sagde det samme sidst jeg stod her hvor vi diskuterede friskoler

arbejdet med at få strammet tilsynet for at få fanget de givne rådne fisk der skulle være i nettet

hvad er det så der er i vejen hvor er så problemet

hvilket trossamfund man bekender sig til

sikrer at man overholder lovgivningen

handler det om at vi deler danmarks befolkning i to eller flere så handler det om at vi lige pludselig ikke taler om et samlet land om en samlet befolkning om at vi er et fællesskab

vi alle sammen er danskere nej lige pludselig er der nogle der er over halvtreds procent et eller andet

det her beslutningsforslag handler om at komme vores børn til gode at vi sikrer vores børns rettigheder og at vi sikrer vores børns trivsel sikrer integrationen men vi fortæller også vores

gør at de børn bliver dårligere demokrater dårligere samfundsborgere

hvis vi laver sådan lovgivning

at løse de problemer der er men at vi laver lovgivning som indirekte fortæller dem der skal arve vores samfund efter os

i forhold til om man går på en friskole hvor der er firs pct der har dansk afstamning eller på en friskole hvor der er tredive eller fyrre eller ni og fyrre

der står at friskolerne skal leve op til

dansk oprindelse er et problem i sig selv for integrationen hvor står det henne hvor kan vi se det henne jeg savner simpelt hen dokumentationen for problemet som ligger under det her beslutningsforslag uagtet den helt berettigede kritik der er af de menneskeretlige aspekter og de udfordringer der måtte være i forhold til grundlovens § halvfjerds så hvis vi løfter det bare en lille smule op og

er for samfund som vi bidrager til når vi laver eller foreslår lovgivning som på den her måde deler danmark op i et a hold og et

i hvert fald jeg ønsker mig jeg ønsker mig

samfund hvor vi alle sammen synes vi har de samme rettigheder og de samme muligheder

er jo derfor at næsten halvdelen af dem der er udtaget til tilsyn eller skærpet tilsyn er muslimske friskoler det er derfor at vi blandt andet har det her beslutningsforslag og hvad handler det så om det handler om at en friskole hvor mere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund skal dokumentere

den dokumentere

vi opstiller en lang række kriterier friskoler skal allerede i dag leve op til en lang række kriterier

er at lægge et ekstra lag på

nogle af jer skal sende ekstra dokumentation ind og andre af jer skal sende xx dokumentation ind så ville jeg dog indirekte sige til de friskoler der skal sende ekstra dokumentation ind at jeg ikke stoler på at de sådan set har tænkt sig at overholde lovgivningen

og det må være det som vi fortsat skal operere med et tilsyn der fanger dem

for at vi har skærpet tilsyn og det er baggrunden for beslutningsforslaget vi har med andre ord belæg

har været en lang række problemer med disse muslimske friskoler blandt andet svindel

påvirkning fra ekstreme organisationer i udlandet så der er belæg for det anerkender ordføreren ikke

det faglige tilsyn har dokumentation for at der er en grund til

alle de andre muslimske friskoler og alle de andre friskoler i

som ikke er under skærpet tilsyn som tilsynet ikke har fundet anledning til at gøre noget ved nej

ikke noget belæg for at de ikke skulle overholde lovgivningen eller

men det er ikke en del af friskolelovgivningen at de skal leve op til at sikre god integration og ergo kan man ikke føre tilsyn med det man kan føre tilsyn

men det her forslag handler jo om god integration og hvordan sikrer vi det er det god integration

skole med hundrede procent elever af anden etnisk herkomst vi kan ikke støtte det

friskole og senere på et gymnasium hvor der udelukkende er elever af anden etnisk herkomst er det så godt for integrationen

af nysgerrighed jeg tog ordet for nu snakker ordføreren

altså mener ordføreren at man helt skal fjerne

forskellige lovgivninger for dem der måtte være af dansk herkomst og af anden etnisk herkomst

et problem for integrationen at man

på en friskole hvor der er over halvtreds procent af anden etnisk herkomst vil jeg

et problem for integrationen at man går på en skole hvor der er over halvtreds procent af

så kommer tilbage i et udsat boligområde hvor herkomst så

handler det nødvendigvis om at de bliver dårlige samfundsborgere eller udemokratiske det handler om at

man fordelt eleverne ud på folkeskoler altså

at vi skal have så blandede skoler både

ikke fordi jeg tror det ikke fremmer integrationen

er over halvtreds procent med anden anden etnisk herkomst

være godt at vi lærer forskellige sider af hinandens kulturer

er i hvert fald vores holdning så derfor vil vi gerne være med til at blande skolerne men vi vil meget hellere gøre det med gulerod end med tvang og det er jeg også kommet med nogle forskellige forslag til i forhold til gymnasiefordeling hvor man siger hvorfor

en ordentlig sum penge til de folkeskoler og gymnasier der ligger i nogle af de her udsatte områder så de kan opkvalificere deres ressourcer og også give nogle tilbud til de danske forældre som de simpelt

flere omgange

at forældre skal have ret til at bestemme hvilken undervisning deres børn skal have

finde en formulering en passus som passede ind i grundloven og man havde travlt der på det sidste så det lykkedes ikke i atten ni og fyrre men man

og i atten fem og halvtreds vedtog man

almindelig lov om at forældre kunne vælge en fri skole

femten den paragraf ind som alle kender som omhandler muligheden for at have frie skoler

vi har også lavet lovgivning efterfølgende hvori vi understreger at man i de frie skoler

der føres tilsyn med det og vi holder faktisk meget skrapt øje med

også frihedsrettigheder som blandt andet grundtvig var bannerfører for i atten hundrede tallet da grundloven var blevet en realitet og han arbejdede for at gøre almuen til et oplyst

vi oprette frikirker alle mulige former for foreninger friskoler folkeoplysningskredse og så videre ud fra den devise at vi har ret til at samles om værdier som ikke deles af flertallet det er en frihedsret som er meget meget vigtig at fastholde og det vil mit parti det radikale venstre arbejde for til hver en tid fordi vi ved at min frihed er lige så stor som min næstes frihed er så derfor er det jo et alment forhold som skal gælde i vandrehallen herinde på

kong hans håndfæstning og kongeloven

ord begreber malet på væggen der står retsind lovsind frisind storsind det har lige siden jeg kom herind første gang været min ambition at danmark skal være kendt i verden for retsind lovsind frisind og storsind det synes jeg er værd

vi diskuterer det gør vi jo ved behandlingen her i folketingssalen der kan siges mange ord og det er der gjort men jeg vil citere et lille stykke fra justitsministeriets notat som der er refereret til flere gange

om indførelse af en særlig tilskudsbetingelse alene begrundet i andelen af elever med udenlandsk baggrund på den enkelte friskole vil udgøre et egnet og proportionalt middel til at opnå det nævnte integrationsmæssige formål

justitsministeriet tilføjer så og nu siger jeg

krav til friskolerne som er nedfældet i

og jeg nævnte dem i min indledning her så ville de friskoler jo være lukket

b otte og tres også ud fra dette ræsonnement som jeg

afsløre at det radikale venstre ikke kan støtte beslutningsforslag b otte og tres vi mener sådan set at det skærpede tilsyn der er kommet senest med lovgivningen frie skoler

udenlandsk baggrund skal leve op

nemlig at de skal dokumentere at de ikke modvirker integrationen

kan de fortsat få statstilskud

udenlandsk baggrund i danmark det er et kriterium som vi lægger oven på alle de øvrige kriterier

anerkender ordføreren

er lagt et ekstra krav oven på de krav som allerede findes i lov om friskoler og og så kan man sige at det havde været hensigtsmæssigt hvis

var kommet med det forslag dengang vi senest behandlede

skolerne og ministeren jo også rede for det i sit indlæg her

i medierne og så tænkte

der skal sørge for at tingene kommer i orden så vi laver det og det er en stor glæde at socialdemokratiet støtter det her

i bund og grund det de har villet så det er årsagen til

i forhandlingerne om det skærpede tilsyn anerkender ordføreren

som jeg har sagt i min tale byggende på papiret fra justitsministeriet så er der ikke grundlag for at vedtage det ekstra krav som b otte og tres indeholder

hvis ikke de frie skoler overholdt de krav som allerede gælder så var de lukket

det der er pointen så derfor behøver man ikke et ekstra krav oveni det er det der er min

der på den måde har delt vandene både i pressen og

men det synes jeg alligevel emnet er for vigtigt til

hvor hundrede procent af eleverne har anden etnisk herkomst og

flere af dem så mener

for integrationen det er skidt når elever eller så mange mennesker med udenlandsk baggrund samler sig et sted og har store dele af deres liv der

har anden etnisk herkomst og så kan de så gå over i en friskole hvor hundrede procent har anden etnisk herkomst og lige om lidt med de stadig flere private gymnasier

er godt for integrationen

i daginstitutionerne de radikale havde den samme påstand og logik

sidste år på deres sommergruppemøde sagde at man

det giver bedre integration når folk er blandede jeg bryder mig ikke om den der hetz der har været alene mod de muslimske friskoler men diskussionen om hvordan vi sikrer at der er god integration på skolerne synes jeg faktisk er meget relevant og derfor

handler om det her forslag handler om at kigge på de skoler hvor

for at nogle elever vokser op i en lille og at sikre at de skoler ikke modvirker integrationen

da jeg selv arbejdede på en skole det var en skole der lå lige op ad et udsat boligområde oplevede

børnenes forældre og det var nogle gange de tosprogede

på at true med at trække deres barn ud af skolen

samme krav det var for eksempel krav om at børnene skulle deltage i lejrture eller

gå i bad efter idrætsundervisningen

kan isolere sig selv og deres børn jeg kan godt lide tanken om at skoler skal leve op til god integration

det allerede står i lovgivningen men det gør det ikke det der står i lovgivningen i dag

at man skal leve op til frihed og folkestyre altså at man ikke må

man ikke må undervise i ting der er decideret antidemokratiske

jo godt og det vil vi styrke tilsynet på

ikke føre tilsyn på noget der ikke står i lovgivningen og det står ikke i lovgivningen at skolerne skal arbejde med god integration og når nu sf mener at det er godt at få blandet eleverne i folkeskolerne det er godt at få blandede boligområder fordi vi tror på at voksne

og børn skal vokse op blandet

blandede vi skal da ikke acceptere at det er små bobler

friskolerne bygger på et bestemt værdigrundlag og ja det gør de og det er deres ret og

men i skal bare arbejde med integration hvis i har en bestemt elevsammensætning som helt åbenlyst kan betyde at der kan være

for små bobler hvor folk ikke bliver integreret lige så godt

jeg er bekymret for og som jeg gerne vil stille flere spørgsmål til så jeg håber at man kan forene den her debat lidt og få sat sig sammen

de rigtige kriterier der ligger til grund i det her forslag

vi kan arbejde videre på

for et tilsyn der skal være hvis man faktisk skriver det her ind i lovgivningen skal man lave en større omlægning af tilskuddet det her handler jo kun om integration

de bobler hvor rige menneskers børn bare isolerer sig

isolerer sig er noget skidt jeg vil gerne have at børn bliver blandet ligesom det er på langt de fleste friskoler

det skal bygge på straf jamen kunne man så tænke kriterierne ind

i det øjeblik man har flere elever med anden etnisk herkomst skal man aktivt iværksætte nogle ting for at skabe god integration

ligger her og nu men målet om at sikre god integration deler vi fuldstændig og derfor vil vi gerne fortsætte debatten enten i udvalget eller

sf og selvfølgelig også til socialdemokraterne som har bakket op om

under udvalgsbehandlingen og hvis det så medfører at ministeren synes det er en god idé at vi kigger på det sammen så er vi også rede til det med hensyn til kriterierne

er det jo sådan at vi skriver for eksempel kan følgende kriterier indgå i vurderingen det er bare

vi vil bare have en vurdering der sikrer integration når der er så mange elever med udenlandsk baggrund på en

konkludere at sf egentlig synes at der er elementer i det

forhåbentlig nå frem til et flertal eller en enighed der gør at vi kan få nogle kriterier

den debat der kørte i sommer var bare om at lukke alle muslimske friskoler nærmest på grund af deres værdigrundlag og hvis mere end

etnisk herkomst tog man bare tilskuddet her handler det

om at sige at de skoler hvor vi ved at børnene er udsatte

er også nogle ting der bekymrer mig for eksempel den debat om grundloven der

hvorfor gjorde vi det for at hjælpe blandt andet regeringen men så sandelig også socialdemokraterne som er optaget af det her

det jo selvfølgelig så ærgerligt at regeringen ikke har grebet den gren vi har rakt dem men til gengæld har sf gjort det og vi glæder os til det fortsatte arbejde i

gælder sådan set både når det handler om hvor børnene kommer fra

baggrund deres kultur men også at børn der har forældre med en kort videregående uddannelse eller ingen uddannelse

mødes med børn der har forældre med en lang videregående uddannelse at børn der kommer fra ja

børn med forældre der har rigtig mange penge for jeg tror det

været i usa der vokser man op i hver sin lille

det som har gjort danmark unikt er at vi mødes på tværs af kultur og klasse

længere for forældrene det vil betyde at nogle af de skoler der har mange

og skoler der har mange udsatte børn vil få mere det vil også betyde at de skoler der eventuelt ikke løfter integrationen

diskutere om vi skal begrænse det frie skolevalg lidt for typisk

sådan at det frie skolevalg kun er frit for de elever der er mobile og de mobile elever er ofte dem der kommer fra familier der er ressourcestærke

ikke så frit for de elever der ikke er mobile og som alligevel kun lige kan bevæge sig hen til

folkepartis ønske om at få sat en stopper for friskoler der modarbejder integrationen i danmark de skoler som modtager statstilskud skal leve op til at drive en skole på et demokratisk grundlag som lever op til friskolelovens krav om frihed og folkestyre derfor har vi også været med til at stramme

i forhold til tilsynet med de frie grundskoler hvor der blandt andet også indgår en godkendelsesordning for nye grundskoler som skal sikre at nye skoler fra start af lever op til friskolelovens krav om frihed og folkestyre

de stramninger som vi har været med til

har fået frataget statstilskuddet

er yderligere nogle skoler som er under skærpet tilsyn

konsekvente over for men det skal gøres inden for rammerne af grundloven og de internationale konventioner derfor

at det også er ministeriets vurdering

er det konservative folkeparti så rede til at støtte

på skolerne vi har strammet op i forhold til

godkendelsesproceduren

start af friskoler og

virke i praksis derudover er

det er noget af det som som vi er meget optaget af og så er vi selvfølgelig optaget af at den lov vi

det lever op til både grundloven og konventionen sådan som vi i dansk folkeparti

vi vedtager noget lovgivning derfor synes jeg også det

der ligger det her notat nu må vi jo så få afklaret hvad

på de væsentlige spørgsmål som justitsministeriet henviser til det må vi bruge udvalgsbehandlingen

at beslutningsforslaget er inden for rammerne af grundloven og konventionen hvis det er justitsministeriets vurdering ikke deres dom men deres vurdering kan det konservative folkeparti så

faktisk lige har behandlet her i folketingssalen

i den aftale har vi jo strammet tilsynet og vi har strammet

kommer til at virke i praksis men de kommer til at virke i forhold til om friskolerne lever op til kravet om frihed og folkestyre

det fortæller intet om hvorvidt skolerne samtidig kommer til enten at understøtte eller undergrave integrationen vores vurdering er at de nuværende friskoleregler selv om friskolerne lever op til alle kravene om frihed og folkestyre alligevel undergraver integrationen derfor mener jeg det er rimeligt at koble det her beslutningsforslag til den aftale om skærpet tilsyn det er to forskellige ting

at selv om de lever op til friheds og folkestyrekravet selv om de står snorlige og

understøtter integrationen hvis de har mere end halvtreds procent børn med udenlandsk baggrund derfor er det vel

vi er optaget af at sikre bedre integration vi er optaget af at skolerne

er med til at fremme integrationen derfor har vi været med til at skærpe tilsynet og i det tilsyn

nødt til at sige at

til frihed og folkestyre

det man kan lave tilsyn på og det er rigtig godt at vi har

folkestyre kravet men vil ordføreren anerkende

ikke i det

driver skolerne i forhold til økonomi i forhold til undervisningsmaterialer og de ting som de fører tilsyn med kan man jo sige at hvis ikke de ligesom lever

i loven så lever de jo ikke op til at være med til at sikre en god integration

men ikke i de ord

hverken undervisningsmateriale eller den måde lærerne underviser på

handler ikke om god integration altså

at høre ordføreren om for jeg tænker at ordførerens parti også er interesseret i

at høre ordførerens bud på

om vores parallelsamfundsstrategi og det er jo faktisk noget af det vi sidder og forhandler i øjeblikket og som vi også skal senere i dag ovre i undervisningsministeriet det er jo netop at være med til at vi sikrer en god integration at vi sikrer

dette beslutningsforslag

tak for debatten jeg

spændende og levende

med at rose to ordførere som jo virkelig har

er skrevet med og det er herre mattias tesfaye fra socialdemokratiet og herre jacob mark fra sf socialdemokratiet

sf siger måske hvis der kan arbejdes med i udvalget og det er vi jo kun glade for

så har beslutningsforslaget jo sin oprindelse hos socialdemokratiet som ikke rigtig kunne gøre sig

skulle holde sig inden for konventionerne og inden for grundloven for

det er mig en gåde at regeringen ikke har kunnet kunnet sige ja

er blevet læst en hel masse ind i

skal kunne dokumentere at de ikke modarbejder integrationen det er det forslaget handler om de skal kunne

skal de leve op til nogle kriterier der er allerede i dag kriterier som friskolerne skal leve op til nu lægger vi så et integrationskriterium

har de fortsat tilskuddet og ikke nok med det de skoler hvor der er mindre end halvtreds

indirekte forskelsbehandling er saglig

bliver spændende det der for eksempel

om der i en elevsammensætning er en overrepræsentation af elever fra udsatte boligområder det står der i beslutningsforslaget det er blandt andet også baggrunden for ghettoplanen regeringen har jo fremlagt sin ghettoplan den er lang og den er også god

daginstitutioner

være tredive procent børn med en udenlandsk baggrund og det gælder både for de offentlige og for de private

er der så en forskel til vores forslag

vi går faktisk op til halvtreds procent det er en indirekte saglig og proportional forskelsbehandling som regeringen har i sin ghettoplan og som derfor er

der er jo en lang række gode argumenter

sagtens lave et forslag der skulle vise at alle friskoler ikke modarbejder integrationen men det ville være absurd

med dansk baggrund skal de så leve op til det nej man skal udvælge de skoler der har en reel udfordring

så oplister b otte og tres også nogle

det er derfor vi har forsøgt at finde et kriterium der afgrænser de problematiske skoler så vi rammer de skoler der har udfordringer

det er langt mindre omfattende

man har gjort

jeg også bare sige at der er en lang række konkrete sager som blandt andet dokumentaren moskeerne bag sløret

der er et meget konkret problem vi har mange tilsynssager

almindeligt tilsyn og skærpet tilsyn med muslimske friskoler jeg tror at omkring halvdelen

omhandler muslimske friskoler

det er også en saglig begrundelse det er derfor at det undrer mig at regeringen

henviser til justitsministeriets notat for justitsministeriets notat

interessant det siger ingen steder kære venstre kære liberal alliance kære konservative kære regering at beslutningsforslaget er i strid med grundloven

i strid med konventionerne det står ingen steder der står til gengæld

de spørgsmål kunne regeringen jo få besvaret hvis de havde sagt ja til beslutningsforslaget

er egentlig ret skuffet over at regeringen ikke er med på det her vi har jo hidtil haft

jeg ved ikke om det er venstre der har hevet i håndbremsen det kan godt lyde sådan på debatten i dag

beskæmmende sidst vi havde en sag om friskoler i salen

jeg altså gerne skælde venstre ud jeg synes simpelt hen det er for slapt ordføreren svarer ikke på de spørgsmål om ghettoplanen og den parallelitet der er til vores beslutningsforslag

regeringsbærende parti som venstre det er

anni matthiesen der skal bedre argumenter på bordet hvis vi skal tage

en glæde for mig at herre jacob mark og sf

gå ind i en politisk drøftelse i udvalgsbehandlingen og jeg håber meget på at vi kan finde en model

skulle det så bevirke at

snakke med os så er vi også villige til det det kræver selvfølgelig at venstre kommer ned fra den høje hest og tager imod den hånd

skal jeg ikke kunne sige men at det er nødvendigt

jo med al tydelighed med disse ord vil jeg takke for

meget spændende og selvfølgelig også oplysende og der har været nogle overraskelser

jacob mark som jeg

takke for den åbenhed han har vist med disse ord vil jeg slutte for for denne omgang

i hvert fald starte med at sige at venstre

altså regeringen står samlet om det her det håber jeg også at ordføreren fik med blandt andet

er noget i det notat vi

gør mig bare endnu mere bekymret med hensyn til justitsministeriets notat

man skal altid lytte til jurister

når de siger at der er væsentlige spørgsmål

det betyder egentlig bare at juristerne siger vi kan godt håndtere det her men der er nogle ting vi skal have svaret på inden den er inden for skiven der kunne regeringen jo bare have sagt det er et fint beslutningsforslag i har

ordnet og kan vi få styr på dem så kører det det har regeringen ikke gjort og det har ordføreren heller ikke gjort og det er derfor at det er beskæmmende for især venstre som jeg synes har været noget nølende

beskrivelse af væsentlige

stiller det spørgsmål til justitsministeriet hvad betyder væsentlige spørgsmål hvad ligger

og kan det løses jeg hæfter mig bare ved at der

mod konventionen ingen steder og derfor er der

rum for handling hvilket både socialdemokratiet

ordet til dette punkt det er der ikke så forhandlingen er slut jeg foreslår at forslaget henvises til undervisningsudvalget

ordet er herre mattias tesfaye fra socialdemokratiet

daværende justitsminister mette frederiksen fik vedtaget i februar to tusind og femten det har været en god ordning som

har vi derfor ikke nogen problemer med at støtte det her lovforslag som grundlæggende betyder at de

det her lille lovforslag kommer næppe til at betyde alverden i den sammenhæng

eftersom ministeren er forpligtet til at fremsætte forslaget om ændring af reglerne skal der ikke lyde nogen kritik for det herfra

loven i store træk fungerer efter hensigten hvorfor vi også støtter det lovforslag som ligger her og som jo dybest set lægger op til at man ophæver revisionsbestemmelsen og

og det skulle vi jo gerne have meget mere af så vi støtter lovforslaget med en opfordring til ministeren om at gøre endnu mere for at sørge for at herboende udlændinge med flygtningestatus og deres familiemedlemmer

synes at den her ordning er en rigtig rigtig god idé da den skaber mulighed for at vi kan sende personer der ikke længere har et presserende beskyttelsesbehov hjem igen

understreger ordningen min gennemgående holdning til at når man for eksempel er flygtning i danmark så skal det være af midlertidig karakter det skal vi gøre klart for dem der kommer hertil som flygtninge men selvfølgelig skal det også indarbejdes i loven når det er sagt

jeg optaget af at tingene foregår på en ansvarlig og ordentlig måde derfor er det vigtigt at vi evaluerer ordningen og kontrollerer at alt går ordentligt til samt at ordningen har de ønskede effekter jeg må notere mig med tilfredshed at ordningen ser ud til at fungere efter hensigten

ikke nogen grund til at fortsætte en løbende evaluering da ordningen har vist sit værd og endda med et positivt resultat således støtter

tilbage i to tusind og femten indførte den nye midlertidige beskyttelsesstatus

ikke behøver den samme sikre status i danmark som konventionsflygtninge når den nuværende regering mener at det er vigtigt at opretholde denne status

at det er fordi regeringen mener at det snart kan være relevant for flygtninge fra eksempelvis syrien at vende hjem

først og fremmest får man jo lyst til at spørge hvilken planet regeringen lever på hvad er det i sol og

der får regeringen til at tro at den forfærdelige borgerkrig i syrien snart er ovre jeg vil blot opfordre ordførerne til

forestille sig at de havde muligheden for at spørge befolkningen i ghouta eller i afrin områderne i syrien om situationen er blevet forbedret inden for de seneste måneder hvor deres landsbyer

deres byer er blevet sønderbombet af assad af erdogan og af putin hvis regeringen vil ændre noget på den forfærdelige situation der er i syrien

ikke med det her lovforslag man gør det så var det oplagte sted at starte jo at man sagde klart

overgreb der foregår eksempelvis fra

og ekstreme islamisters side som angriber befolkningen og danmarks allierede i afrin området i syrien ser man på fakta menes

mere end fem hundrede civile

ethundrede og halvtredstusind er drevet på flugt så hvis regeringen mente det seriøst når man taler om at hjælpe i nærområderne

var det jo oplagt at udenrigsministeren sagde klart fra

lige nu i afrin men det er ikke sket resultatet er at titusinder af civile er blevet jaget på flugt at kampen mod islamisk stat er blevet svækket

så så meget må man sige der er i regeringens fokus på hjælp i nærområderne så meget må man sige der er i regeringens ellers højt besungne prioritet at bekæmpe islamisk stat men ud over at regeringen åbenbart har en ret naiv idé om at der er fred og stabilitet på vej i syrien så er selve indholdet af det her forslag også noget som efter enhedslistens opfattelse er helt forkert vi mener ikke at krigsflygtninge har mindre behov for stabilitet og sikkerhed end andre flygtninge vi er er imod imod politikken om at man aktivt skal adskille børn fra deres forældre som jo desværre startede under den sidste regering og som med den nuværende regering er blev udvidet fra en til tre år vi mener at det er fuldstændig grotesk at fratage børn

befinder sig midt i krigshelvedet i syrien mulighed for at blive familiesammenført med deres forældre i danmark det er et svigt over for børnene som er helt ubegribelig umenneskeligt og man behøver ikke at være professor i børnepsykologi for at kunne forstå at det er farligt og skadeligt at befinde sig midt imellem assad islamisk stat og ekstreme islamister i den syriske borgerkrig

ikke kun os i enhedslisten der er kritiske over for det her lovforslag fns unhcr kritiserer i høringssvaret den aktive adskillelse af børn og forældre det samme gør red

da den pålægger danmark og andre lande at sikre en hurtig og human behandling af familiesammenføringssager ligeledes kritiserer dansk flygtningehjælp begrænsningen af familiesammenføring og påpeger at nogle flygtninge bliver så desperate over at deres familie og børn skal opholde sig i krigszonen at de vender tilbage til syrien på trods af voldsom fare for dem selv

slår dansk flygtningehjælp fast

er fuldstændig uforstående

er flygtet fra krig skulle have mindre behov for stabilitet og sikkerhed end andre flygtninge den kritik deler enhedslisten selvfølgelig fuldt ud vi ønsker en afskaffelse af den midlertidige beskyttelsesstatus så vi i tråd med flygtningenævnets praksis før to tusind og femten giver alle flygtninge lige ret til sikkerhed enhedslisten er altså imod forslaget da vi ønsker at alle flygtninge skal have ret til varig

midlertidige beskyttelsesstatus for asylansøgere som søgte med en

ministeriet har jo nu evalueret lovgivningen og fundet at den fungerer fuldstændig i overensstemmelse med den politiske intention man havde

intention deler liberal alliance og vi stemmer naturligvis for at afskaffe revisionsbestemmelsen

som jeg husker debatten ordføreren må jo

midlertidige situation var også argumentet for at der skulle indføres en revisionsbestemmelse det var en hastelov og en midlertidig situation der skulle tages op til revision

anden lov men vi ønsker at revisionsbestemmelsen bevares vil ordføreren

hvorfor ordføreren mener at revisionsbestemmelsen skal ophæves når man i

nu kan vi jo bare se at det er fuldstændig i tråd med den politiske intention og vi mener sådan set at det er rimeligt at når

nu synes vi det giver mening at gøre det permanent og derfor støtter vi

indført og det var også politikken at man skulle

handler jo også om at familiesammenføringer

er behov for det men når der ikke længere er behov for det mener vi at man skal hjem

at når man vurderer at det er midlertidigt det kan man sagtens have forskellige holdninger til hvad

ikke mening at lave familiesammenføring i den periode derfor synes vi

jo begrundelsen for at det skulle være

de her mennesker skulle have man kan sige at dengang loven blev indført

der var behov for at se på om den skulle revideres nu står vi her og krigen i syrien er stadig i gang

er det liberal alliances opfattelse at krigen i syrien

at når den slutter vil vi gerne kunne sende de folk hjem som kommer fra syrien

at vores vurdering er anderledes i forhold til hvornår

se på om det snart kunne ligne at der ville være fredeligere forhold

så være fordi man mener at nu er det tættere på at der kan komme fredelige forhold

en hundrede og firs grader på en tallerken som en del af det at være i regering og har underlagt sig det som de andre partier mener eller

om at fjerne revisionsbestemmelsen da vi ikke er enige i de ændringer der blev vedtaget i den oprindelige lov og jeg synes enhedslistens ordfører redegjorde

at særlig den udskydelse af familiesammenføring som som

sker for de her personer som er omfattet af reglerne om midlertidig beskyttelse også i sig selv er et argument for at vi giver de her mennesker

hvor vi diskuterede det med at udskyde muligheden for at få familiesammenføring

tænke mig at læse det det betænkningsbidrag op som enhedslistens

venstres medlemmer af udvalget skrev i den forbindelse og det vi skrev var samtlige høringssvar fra så kompetente organisationer som unhcr institut for menneskerettigheder amnesty international dignity advokatrådet foreningen af udlændingeadvokater retspolitisk forening dansk flygtningehjælp red barnet og sos mod racisme anfører at dette lovforslag strider imod den europæiske menneskerettighedskonvention

danmark med dette lovforslag ikke vil overholde sine internationale forpligtelser blandt andet børnekonventionen dette burde i sig selv være nok til at forslaget ikke vedtages af folketinget en anden grund som adskillige høringspartnere gør opmærksom på er at en gennemførelse af forslaget kan have negative konsekvenser for de berørte familiers integrationsproces partierne er sikre på at forslaget ikke bare kan men vil have negative konsekvenser for integrationsprocessen personer med midlertidig beskyttelsesstatus som tvinges til at vente tre år på familiesammenføring vil på grund af bekymringen for deres familiemedlemmer få varige psykiske mén og udsættes for kronisk sygdom som vil fratage dem al den handlekraft og parathed til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet

de kom med da de søgte asyl i danmark det vil klientgøre dem og gøre en integration i det danske samfund ekstremt vanskeligt forslaget vil altså efter

partierne er især bekymret over de livslange skader på de berørte børns udvikling som forslaget vil medføre

opfordring til danmark om at genoverveje hele lovforslaget og i stedet for fokusere på et fælles europæisk svar

hvis jeg selv skal sige det at vi

vi har fortsat den opfattelse derfor

ordfører glimrende har redegjort for vores

hastelovgivningen i to tusind og femten

midlertidig beskyttelsesstatus nu kunne have denne status i

regeringen at udskyde familiesammenføringer for den her gruppe af flygtninge som er

en berørt gruppe i tre år

at være adskilt fra sin familie i en krigszone

vi kan se og vi ved fra adskillige undersøgelser at det skader muligheden for at bidrage og integrere sig i danmark hvis børn skal vente tre år på deres forældre eller en ægtefælle skal vente tre år på at få sin mand sin kone eller sine børn

indført en revisionsbestemmelse i loven det var der som jeg spurgte liberal alliances ordfører til tidligere

for det er dybt relevant

tage op til overvejelse igen om det gør noget som helst godt for mennesker og for integrationen i danmark at man kan have midlertidig beskyttelsesstatus i så lang tid

i så lang tid at man skal bekymre sig i så mange år som vi ser det nu i danmark med børn der sidder og venter på deres forældre i

ministeren at afskaffe nu det er vi imod i radikale venstre vi ønsker fortsat som minimum at den her lov tages op til revision så vi som et samlet folketing

tage stilling til om det er gavnligt for mennesker og for danmark ikke mindst at flygtninge sidder i så mange år uden afklaring på deres familiers skæbne

midlertidig beskyttelse

det handlede om

i den revisionsbestemmelse der blev indsat var der sådan en ventil i det dårlige lovforslag der var der dengang nu vil man så fjerne den ventil og permanentgøre det som vi

ikke støtte at man gør der er fremført mange argumenter

også henvise til de mange høringssvar der er kommet fra de forskellige organisationer der har med menneskerettigheder og flygtninge at gøre

specielt de forringede familiesammenføringsregler og hvad de vil få af konsekvenser for ikke mindst børnene jeg tror i det hele

man er nødt til at diskutere mere hvordan konsekvenserne for flygtningenes børn er den måde de bliver behandlet på i det danske asylsystem i det hele taget

asylansøgere og illegale indvandrere både til vesteuropa men også til danmark rigtig mange fik asyl dengang i danmark og det var en stor udfordring men siden har regeringen gennemført en række tiltag og i dag er antallet faldet igen det er vigtigt at

men asyl og beskyttelse behøver ikke at betyde at man bliver i landet

det er faktisk et grundlæggende princip for flygtninge og beskyttelsesstatus at beskyttelsen ophører når der ikke længere er behov

derfor indførte regeringen i sin tid nye regler der hverken begrænsede eller indsnævrede muligheden for at få beskyttelse men derimod sikrede at vi også har mulighed for at hjemsende personer der ikke længere har et beskyttelsesbehov når der ikke længere er et beskyttelsesbehov skal man hjem så hjælper det ikke at leve et liv på kanten af det danske samfund det var hensigten med loven ministeriet har foretaget en evaluering af loven og konkluderet at den lever op til formålet det konservative folkeparti ønsker fair og realistisk flygtningepolitik vi mener at det er en rimelig forventning at en midlertidig beskyttelsesstatus rent faktisk også er midlertidig

har været fuldstændig ude af sig selv af desperation

områder som blev sønderbombet af erdogan assad og putin

noget mere forfærdeligt man kan forestille sig end at sidde og vide at ens børn befinder sig i det krigshelvede som er i syrien lige nu

at der snart kommer en fred i syrien

khaders budskab til de desperate mennesker der ser

fredsaftaler flere steder i syrien også steder der ikke ligger langt fra

man lavet nogle aftaler med regeringen og i store dele af syrien kan man godt leve tåleligt det er ikke som det var tidligere men det er blevet bedre der er stadig væk nogle lommer nogle områder hvor

er man i gang med en løsning man har evakueret både civile men også oprørere ud af ghoutaområdet og de er kommet til andre steder i syrien de civile til sikre områder og

er ikke optimale men jeg vil ikke sige at hele syrien er usikker for alle der bor altså stadig væk mange millioner i syrien som har en drøm om at tingene bliver

og halvtredstusind mennesker på flugt det siger jo lidt om hvor fuldstændig ustabil situationen er at et område der

siden to tusind og tolv lige pludselig kan blive løbet over ende sågar uden at der kommer

herre naser khaders budskab altså frihedskæmperen naser khader at man med ro i sindet kan bo i assadkontrollerede områder og at det er ganske fint

har med hjælp fra russerne og iranerne vundet

han kontrollerer store dele af syrien og der er også nogle der tidligere har været i opposition til ham

under hans kontrol hele ringen omkring

i opposition

styret og der er også kommet skred i nogle af de forhandlinger der foregår både i astana men også i genève så det bevæger sig

handler jo i sin enkelhed om at regeringen ønsker

opretholdes den nuværende ordning med udskudt adgang til familiesammenføring i tre år for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus er rettet imod den gruppe udlændinge som kun forventes at skulle have et midlertidigt ophold i danmark

at varigheden af den opholdstilladelse som udstedes er kortere end for andre udlændinge ligesom muligheden for at få familiesammenføring i de første år er begrænset reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus blev altså indført for de mennesker hvis behov for beskyttelse har baggrund i en særlig alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med en væbnet konflikt eller lignende og reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus har

har reglerne skabt en bedre forudsætning for at de mennesker der

længere har behov for beskyttelse kan sendes hjem

regeringens mening sund fornuft

vi skal naturligvis hjælpe og beskytte rigtige flygtninge men når der er fred i enten hele deres hjemland eller

skal de hjem igen og de skal hjem og bidrage til genopbygningen jeg vil ikke lægge skjul på at regeringen ønsker stramme familiesammenføringsregler regeringen er nemlig ikke i tvivl om at opholdsvilkår betyder noget for hvilke lande flygtninge og migranter søger til med lovforslaget

udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus som udgangspunkt

inden for de første tre års ophold i danmark det betyder at den udskudte adgang til familiesammenføring bliver gjort permanent for den her gruppe udlændinge der vil som hidtil meddeles familiesammenføring også inden for de første tre år hvis danmarks internationale forpligtelser

februar to tusind

§ syv stykke tre blev indført i udlændingeloven indeholder en revisionsbestemmelse som betyder at reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus skal evalueres og tages op til revision i den her folketingssamling

konklusionen i evalueringen som blev oversendt til folketinget samtidig med selve lovforslaget er at reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus efter udlændingelovens § syv stykke tre fungerer efter den tiltænkte

naturligvis det foreslås derfor i det her lovforslag at ophæve revisionsbestemmelsen og det betyder at bestemmelsen i udlændingelovens § syv stykke tre om midlertidig beskyttelsesstatus bliver gjort permanent det samme gælder udskydelsen af adgang til familiesammenføring for udlændinge med midlertidig beskyttelsesstatus

for nu og så ser jeg selvfølgelig frem til den videre behandling og også de spørgsmål der måtte være enten nu eller

jo så tre år siden på daværende tidspunkt var der kun en som jeg sådan kunne finde af internationale kilder der troede på at at krigen snart

det var den syriske præsident assad der meldte ud at han troede den

nogle af os dér for tre år siden der tillod os at tvivle på at assad havde ret i at krigen ville være slut

når man ser på de uhyrligheder der foregår i syrien er ganske skeptiske over for om der er en snarlig fred på vej

skal man naturligvis sendes hjem igen vi skal beskytte mennesker lige så længe som de har behov for beskyttelse men når behovet ikke er der længere

rundtomkring i de kommuner der har fået

kan se at det er relativt svært at integrere de mennesker der er kommet hertil samtidig skal man jo huske på at det

kommet hertil og og hvis ikke de skal være med til at genopbygge det hjemland som de i sin tid kom fra

sådan har det altid været når der ikke er behov for beskyttelse længere

hjem og derfor synes jeg det her er sund fornuft men jeg kan naturligvis ikke spå om fremtiden i syrien det kan jeg forstå at

at der snart ville være varig fred i syrien for

fratager børn muligheden for at se deres forældre

gør det ud fra en vurdering af virkeligheden

er for meget forlangt ikke mindst når vi ser på den meget voldsomme kritik der kommer fra blandt andet red barnet og fn så det er klart at hvis der

jo intet der tyder på overhovedet

give folk en midlertidig beskyttelse at man troede

bare ministeren skylder et svar på når man nu

konflikter som vil være omfattet af de her regler og mennesker der er ofre for konflikter som vil være omfattet af de her regler og jeg synes helt ærligt at

forhandlingen er åbnet og jeg giver indledningsvis ordet til herre mattias tesfaye

danske myndigheder bedre muligheder for at forebygge opdage og efterforske alvorlige lovovertrædelser som for eksempel terrorhandlinger med det her lovforslag ønsker udlændinge

tilsluttet det her samarbejde grundloven kræver den her godkendelse fra folketinget med lovforslaget får justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere regler for hvordan vi gennemfører den nye eurodac forordning i danmark ligesom ministeren kan beslutte hvem der skal være uafhængig kontrolmyndighed det er fornuftigt og ligesom vi bakkede op om det i europaudvalget

aftalen om dansk tilslutning til den del af den reviderede eurodac forordning der angår adgang til eurodac med henblik på retshåndhævelse

forsøger at sikre en nogenlunde effektiv anvendelse af dublinforordningen og regulerer optagelsen af asylansøgeres fingeraftryk samt udveksling af disse med de andre eu medlemsstater i

systemet at medlemsstaterne kan kontrollere om en asylansøger eller en udlænding der opholder sig ulovligt på nationalstatens område allerede har indgivet en ansøgning i en anden medlemsstat eller om en asylansøger ulovligt har bevæget sig ind på det der i lovforslaget betegnes som eus territorium selv om vi jo nok i dansk folkeparti foretrækker betegnelsen nationalstaternes territorium det er vel trods alt menneskets bedste opfindelse altså nationalstaten men ok det skal så ikke adskille os i forhold til det her lovforslag hele ideen med det

er altså at undgå asylshopping men systemet og dublinforordningen fungerer åbenlyst ikke

foregår massiv asylshopping mellem de enkelte lande og sådan har det været i mange år derfor er grænsekontrol og afvisning af asylansøgere ved grænsen det som danmark har brug for der skal ikke være tvivl om dansk

den sag det ændrer dog ikke ved at systemet er der og at det trods sine åbenlyse mangler kan bruges til en række fornuftige formål blandt andet kan systemet i en række tilfælde bruges til at opklare og forebygge kriminalitet

at de retshåndhævende myndigheder som dybest set betyder dansk politi kan få adgang til systemet ved retshåndhævelse forstås i henhold til artikel to

opdagelse eller efterforskning af terrorhandlinger eller af andre alvorlige lovovertrædelser terrorhandlinger er i den forbindelse defineret som lovovertrædelser i henhold til national ret hvilket selvfølgelig er væsentligt for dansk folkeparti i forbindelse med bekæmpelse af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser er det efter vores opfattelse vigtigt at de nationale myndigheder råder over så mange oplysninger som overhovedet muligt for at de kan udføre deres arbejde ordentligt og professionelt derfor er det afgørende at vi i danmark har så mange dna oplysninger som muligt til vores rådighed at vi har videoovervågning at vi har kontrol ved vores grænser og at vi indsamler oplysninger i forbindelse med kontrollen at de nationale myndigheder koordinerer indsatsen med hinanden og så skal vi naturligvis samarbejde internationalt hvor det giver mening hvor det er muligt og hvor det ikke truer den nationale suverænitet alt i alt er

vil vi for god ordens skyld bruge udvalgsbehandlingen til at spørge ind til hvilke præcise beføjelser lovforslaget giver til regeringen i forhold til at indgå aftaler med eu og hvad disse eventuelle beføjelser måtte indebære for

samarbejder vi som sagt gerne internationalt men vi mener det er vigtigt at eventuelle nye aftaler løbende tages op i folketinget og i forbindelse med folkeafstemninger hvis det vurderes at være nødvendigt

terrorhandlinger og andre alvorlige lovbrud her er de fælleseuropæiske registre

helt konkret sikrer vi med lovforslaget her at vi kan udføre søgninger i eurodac systemet det kommer til at gå via den reviderede eurodac forordning vi har heldigvis allerede delvis indarbejdet den reviderede eurodac forordning i dansk lovgivning derfor ser jeg positivt på at vi nu sørger for at indarbejde forordningen i endnu højere grad det sker blandt andet gennem en bemyndigelsesbestemmelse der giver justitsministeren råderet over den konkrete indarbejdelse af forordningen i dansk lovgivning når det kommer til sammenlægning og videregivelse af oplysninger der skal bruges til retshåndhævelse eksempelvis vil det nu blive muligt for dansk politi at sammenligne fingeraftryk internationalt i deres samarbejde

bliver stemt igennem sørger for et endnu bedre grundlag for efterforskning når der sker alvorlige lovbrud således støtter venstre

samtidig mener vi det er vigtigt at sikre en balance mellem hensynet til samfundets ret til at beskytte sig mod terror og den enkeltes retssikkerhed det er en balance som skal være til stede og det vil vi selvfølgelig

ordføreren behøver ikke at løbe vi når det nok

eurodac forordningen hvad angår retshåndhævelse

eurodac samarbejdet er vigtigt

at man har adgang til de her data i forhold til at kunne forebygge opdage og efterforske alvorlige

så mener vi i øvrigt også at det er fornuftigt at man ikke kan søge asyl i ét land og derefter rejse videre og søge asyl i et andet land

myndigheder og europol adgang til at sammenligne fingeraftryksoplysninger med fingeraftryksoplysninger i eurodac systemet eurodac systemet

er et fælles europæisk fingeraftryksregister som oprindelig udelukkende var designet til at identificere asylansøgere og fingeraftrykkene skulle udelukkende anvendes med det formål at fremme asylproceduren men med den reviderede eurodac forordning udvides eurodacs formål således at for eksempel politiet og pet

her i landet og europol kan foretage søgninger i eurodac med henblik på forebyggelse opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser hvis en sammenligning af fingeraftryk er nødvendig i en konkret sag danmark er blevet tilknyttet eurodac på mellemstatsligt grundlag ved en såkaldt parallelaftale siden er eurodac forordningen blevet ændret med det primære formål at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af dublinforordningen det var også en af grundene til at alternativet valgte at stemme for forslaget sidste gang vi behandlede gennemførelsen af den reviderede eurodac forordning i folketingssalen det gjorde vi fordi danmark jo har en parallelaftale med eu om eurodac og dublinforordningen som betyder

bliver nødt til uændret at gennemføre ændringer i eurodac forordningen ellers vil det i yderste konsekvens betyde at danmark må forlade eurodac og dermed også dublinforordningen sådan som jeg forstår det er den del som vi behandler i dag nemlig om retshåndhævende myndigheders adgang til at sammenligne fingeraftryksoplysninger fra egne registre med oplysninger i eurodac systemet ikke omfattet af parallelaftalen netop fordi der er tale om en udvidelse

det betyder at danmarks tilknytning til den del af aftalen forudsætter at vi får en tillægsprotokol til den eksisterende parallelaftale det betyder også som jeg forstår det at det ikke har nogen konsekvens for vores deltagelse i schengensamarbejdet eller tilknytningen til dublinforordningen hvis vi vælger ikke at gennemføre denne del ministeren må meget gerne rette mig hvis jeg tager fejl

det vi så skal behandle her i dag er jo så

påtænkt terrorhandling

enkeltes retssikkerhed og

stille spørgsmål til i udvalgsbehandlingen og også gerne til ministeren

søge adgang om de her oplysninger

i eurodac systemet kræver det for eksempel en

til ministeren om om det er korrekt forstået at

fra danmarks side kan man sige uden at ryge ud af schengensamarbejdet og dublinaftalen for det er klart

vi stiller så en række spørgsmål til ministeren fordi det er

der er afgørende for alternativet er der er en balance mellem retssikkerheden for de enkelte personer og det at vi selvfølgelig skal give politiet

kriminelle handlinger i gang således at vi kan bruge det her register

lovforslag handler om nemlig at tilslutte os den

de øvrige eu lande

dem som har et fælles retssamarbejde har

fordi vi har et fælles retssamarbejde

vi har foranstaltninger der kan gøre det muligt for politiet at samarbejde bekæmpe terror og grænseoverskridende kriminalitet og have styr

det er det her jo også med til

vi nu kan være med i revisionen

men i radikale venstre støtter vi

mener ikke at der er nogen fordele i at splitte tingene op og og kun være med i enkeltdele nu hvor vi i forvejen er et land med

det danske forhold til eurodac

og retlige samarbejde som vi

jævnfør den folkeafstemning der var for vel halvandet år siden nu støttede

de dele der giver adgang for danske retshåndhævende myndigheder til at søge oplysninger i systemet eurodac systemet vil være et værdifuldt værktøj for danske myndigheder når vi skal efterforske og forhindre terror og andre alvorlige forbrydelser vi skal naturligvis sørge for de bedst mulige vilkår når det gælder efterforskning af terror meget kriminalitet og især terror foregår i dag på tværs af landegrænser danmark kan ikke stå alene med den udfordring og derfor skal vi samarbejde med vores venner i resten af europa når kriminelle rejser over landegrænser

skal informationerne om dem kunne følge med vi skal samarbejde for at forhindre terror

og blandt andet derfor mener det

skal være en del af dette vigtige samarbejde derfor støtter vi i det konservative folkeparti

lovforslaget har jo til formål som andre også har sagt at gennemføre de nødvendige lovændringer som gør det muligt for danmark

af den reviderede eurodac forordning der angår retshåndhævelse det øvrige indhold af lovforslaget er alene af teknisk karakter det er vigtigt for regeringen at at de retshåndhævende myndigheder får mulighed for

foretage søgninger i eurodac systemet med henblik på forebyggelse og opdagelse og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige lovovertrædelser på den måde

myndigheder få et yderst værdifuldt redskab som vil bidrage til at de kan udføre deres arbejde på bedste vis danmark har allerede gennemført de ændringer i den reviderede eurodac forordning som er omfattet af den eksisterende parallelaftale mellem danmark og eu og som knytter sig snævert til dublinreglerne disse ændringer vedrørte blandt andet en mere

men også videregivelse af oplysninger fra det centrale eurodac system for tre år siden var

muligt at gennemføre den del af den reviderede eurodac forordning som angår adgang til eurodac systemet med henblik på retshåndhævelse det skyldes at retshåndhævelse udgjorde et nyt formål og

er omfattet af danmarks parallelaftale det betyder konkret at en gennemførelse i dansk ret af denne del af eurodac forordningen forudsætter at der opnås enighed om den tillægsprotokol til den eksisterende parallelaftale som i øjeblikket forhandles i bruxelles lad mig afslutningsvis for en god ordens skyld bemærke at der med lovforslaget bliver givet samtykke til at regeringen på danmarks vegne godkender aftalen om dansk tilslutning til den del af den reviderede eurodac forordning der angår adgang til eurodac systemet

der gives også samtykke til at

de forventelige aftaler mellem eu og de schengenassocierede lande

vende hjem til for eksempel pakistan eller tyrkiet jeg har selv læst adskillige interviews med dem i gamle aviser og jeg har også efterfølgende opsøgt dem og interviewet dem om hvad de

de skulle være i danmark i en midlertidig periode i en kort årrække men årene gik og efterhånden fik de kone og børn med herop børnene lærte dansk og blev danskere og efterhånden

opgav forældrene drømmen om at vende tilbage i stedet har rigtig mange af de første gæstearbejdere fastholdt en tæt tilknytning til deres hjemlande og mange har endda købt fast ejendom for eksempel i tyrkiet nu er mange så blevet ældre måske pensionister og tankerne om at vende hjem begynder igen at trække i dem og det er egentlig fuldt forståeligt mange ønsker at leve de sidste år i de områder hvor de også levede de første år også blandt de mange flygtninge der

hertil i de seneste årtier er der flere der ønsker at vende hjem måske fordi de aldrig rigtig er faldet til her i vores land både gæstearbejderne og flygtningene skal da ikke blive i danmark hvis de hellere vil hjem

har ordninger der kan hjælpe dem med hjemrejse det her lovforslag handler om de særlige muligheder udlændinge med opholdstilladelse i danmark har for at rejse tilbage til deres hjemland med økonomisk støtte fra den danske stat det er grundlæggende en rigtig god ordning som mange udlændinge og det danske samfund har haft stor glæde af gennem mange år men vores vurdering er at potentialet for den her ordning er langt større end det nuværende omfang af ordningen vores vurdering er at endnu flere udlændinge egentlig gerne vil hjem hvis de får den rigtige støtte til det og måske også nogle lidt andre vilkår og muligheder og derfor ser vi egentlig positivt på det her lovforslag som dels øger den økonomiske støtte dels udvider kredsen af folk der kan modtage visse dele af støtten dels forpligter kommunerne til at vejlede mere systematisk om ordningen og dens muligheder men vi kunne også godt tænke os at vi gik

vi kunne godt ønske os at det blev endnu mere attraktivt for udlændinge at rejse hjem rent økonomisk ligesom vi har en række mere konkrete forslag som ikke handler om økonomi men som måske kan medvirke til at styrke hjemrejseordningerne de forslag vil vi rejse i udvalgsbehandlingen og vi håber egentlig at der kan skabes et flertal for at vi får styrket det lovforslag der ligger her så vi kan få

at sætte fokus på udlændinges mulighed for at vende tilbage til deres hjemland eller til andre lande for den sags skyld sidste år

der skal være øget fokus på tilbagevenden til hjemlandet og det skete som led i finanslovsaftalen for to tusind og atten

hvor man blandt andet ønskede at styrke fokus på at flere repatrierer og dermed også øge udlændinges incitament til at vende tilbage til deres

fleksibelt og dermed gøre det nemmere for de enkelte udlændinge at rejse tilbage i forhold til at få økonomisk støtte der er forskellige muligheder som man ikke havde tidligere

andet i forhold til at starte ny

indføres der ligeledes systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen det sker ved at indføre en forpligtigelse for kommunerne til at vejlede herboende udlændinge om muligheden for at repatriere til deres hjemlande eller til andre lande hvor de tidligere

systematiske vejledning skal ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og via jobcentre

omgange lagt vægt på at sikre at langt flere bliver sendt hjem det gjorde vi også

enten frivilligt eller med tvang vi har allerede gennemført flere

tiltag tidligere i dag behandlede vi et lovforslag som jo også havde det formål at

så om at de kunne sendes hjem med tvang og dette tiltag

så det seneste i en lang række tiltag jeg tror at det her lovforslag vil få en positiv effekt men det vil nok også få en begrænset effekt jeg tror også at vi er ved at være tæt på grænsen for hvor meget

ikke noget imod at diskutere hvordan tingene kan gøres endnu bedre

men det er en hårfin balance og vi skulle jo nødig ud i at udlændinge kommer hertil fordi de ved at de kan få penge for at rejse hjem igen det vil selvfølgelig være uholdbart i mener vi at der hvor vi for alvor skal sætte ind er i forhold til tvangshjemsendelser for det vil også få flere til at rejse frivilligt

og det vil givetvis få flere til at rejse hjem igen og det vil kunne spare det danske samfund for en masse ressourcer på sigt men det vil langtfra løse de store udfordringer som vi står over for så det her ser vi som et lovforslag som

har været i forvejen og derfor kan vi selvfølgelig

man få mulighed for at benytte sig af nogle af de

men mens de har været

ret til en brøkpension måske ikke en fuld pension men dog

i pension end det

for de mennesker vi taler

afgrænsninger af det og det kan vi sagtens kigge på men vi giver meget høje ydelser både engangsydelser og løbende ydelser til de mennesker som ønsker at vende tilbage til for eksempel tyrkiet men det kan også være

i repatrieringsydelser både i engangsydelser og i de løbende ydelser

få støtte til at rejse tilbage til det land som

som vi skal tænke godt og grundigt over inden vi går ind og hæver de enkelte ydelser men igen vi

om man kan gøre mere i forhold til at få flere til at vende tilbage frivilligt men det vigtigste for dansk folkeparti og det tror jeg

vi kigger på hvordan vi kan sende flere tilbage

nemlig repatriering ordningen er i vores øjne vigtig af flere årsager den primære årsag er selvfølgelig at den øger incitamentet til at vende hjem for for eksempel den gruppe af udlændinge der måske ikke er blevet integreret i det danske samfund eller måske fordi deres land er blevet fredeligt igen eller af andre årsager det kan selvfølgelig også være at man ganske enkelt bare ønsker at vende tilbage til hjemlandet som vi lige

hertil fra tyrkiet men uagtet hvilken gruppe det er synes vi at man skal give dem de bedst mulige vilkår for at vende tilbage og det hjælper det her lovforslag med ordføreren for socialdemokratiet har allerede

opsummeret de forskellige initiativer og jeg synes at det er nogle rigtig rigtig

især det at man for eksempel kan tage nogle ydelser med sig eller kan få støtte til anskaffelse af de nødvendige id dokumenter lovforslaget medfører en samlet merudgift

vi ser jo ofte at især udlændinge på kanten af samfundet er en bekostelig affære for staten så jeg tror at den her ordning i sig selv vil være en

rigtig fornuftig ordning også selv om der er merudgifter i danmark skal vi hjælpe dem der kommer hertil og som har behov for vores støtte og beskyttelse men det er lige så vigtigt at hjælpe dem

hjem igen tilbage til deres hjemland lovforslaget hjælper med netop det ved at gøre en god ordning endnu bedre og ikke mindst ved at udbrede kendskabet til den gennem kommunerne

det er positivt at mulighederne for at lave rekognosceringsbesøg samt til at få støtte i forbindelse med hjemrejsen forbedres vi så med mange bosniske flygtninge at de efter den forfærdelige borgerkrig i nitten halvfemserne valgte at vende hjem da krigen var ovre her havde mange god fordel af den uvildige rådgivning de fik

samtidig vender vi os klart imod påstanden om at repatriering er bedst for alle flygtninge

har boet kort i danmark og forholdene i hjemlandet pludselig markant forbedres så der skabes en varig og stabil fred i landet så skal personen selvfølgelig hjem men har en flygtning været i mange år i danmark skal personen selvfølgelig have lov

jo vigtigt at bemærke at det der karakteriserer de større flygtningegrupper der befinder sig i danmark iranere palæstinenserne kurdere syrere og eritreere

grupper som alle sammen har det tilfælles at undertrykkelsen og krigene i deres oprindelseslande har stået på i årtier

ikke inden for en nær fremtid ser ser ud til

ovre endelig kan vi bakke fuldt op om høringssvarene fra kommunernes landsforening

skal fremgå præcis at muligheden for repatriering ikke skal bringes op til hver samtale da det vil være fuldstændig absurd spild af tid samt pointen fra institut for menneskerettigheder om at konsekvensen for opholdstilladelsen i danmark skal indgå i informationen som folk modtager fra kommunerne endelig deler vi pointen fra dansk flygtningehjælp og røde kors om at overdreven fokus på repatriering kan være både demotiverende og skadelig for integrationen det er afgørende at der er tale om hjælp til flygtninge der selv ønsker at vende frivilligt hjem og at der er tale om uvildig rådgivning der ikke har

klar på forhånd men sikrer den korrekte information også om udfordringerne ved at vende tilbage på den baggrund kan enhedslisten støtte

set fra et strengt principielt synspunkt er det en lille smule urimeligt at man skal kunne modtage den her særlige støtte men rent økonomisk

repatrierede i gennemsnit har en meget ringe tilknytning til det danske arbejdsmarked vi kan jo konstatere i danmark at integrationen af mennesker

ikke har været særlig vellykket at indvandringen har medført relativt store økonomiske og sociale problemer

ved at øge de her menneskers incitamenter til at tage hjem

ændring af repatrieringsloven og integrationsloven og lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring handler jo samlet set om at styrke incitamenter til repatriering og systematisk kommunal vejledningspligt i forhold til

er lagt op til i lovforslaget i forhold

at hjælpe de flygtninge

stemt over for den del af lovforslaget som handler om at kommunerne bliver

vejlede stort set hver eneste gang de har kontakt med flygtninge det synes jeg er problematisk

det der er helt afgørende er at folk

og flygtninge skal have mulighed for at tage stilling til om de synes at det er trygt nok for dem at vende tilbage det vil sige at det skal hvile på et

man er bekymret

der skal ske en opfølgning på for eksempel integrationskontrakten i jobcentre

skal vejlede om det her selv om det ikke er relevant

er decideret kontraproduktivt for den integration som vi alle sammen ønsker skal ske samtidig

peger både røde kors og dansk flygtningehjælp på at det vil vanskeliggøre integrationsprocessen

alle udlændinge og det vil sige mennesker som fortsat ikke kan vende tilbage fordi de har

konsekvent skal mødes i det offentlige med vejledning om repatriering selv om det ikke er en mulighed

vi synes også som dansk flygtningehjælp påpeger at det kan sende et uhensigtsmæssigt signal til nye danskere og mennesker på flugt som ønsker at bo i danmark og bidrage

hvis de konsekvent skal møde en sådan vejledning derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig hvis det kunne lade sig gøre

opdelt lovforslaget i to dele sådan at den ene del af lovforslaget handler om økonomien som

handle om den der meget tvungne vejledning hvor det ikke er

hvis vi ikke kan få mulighed for at dele lovforslaget op

når man bliver vejledt om repatriering det er kun retssikkerhedsmæssigt rimeligt at

generelt er vi positivt indstillet

synes jeg sådan set blot er en mærkelig forskelsbehandling af

kommuner og et mærkeligt incitament

dansk flygtningehjælp skriver i høringssvaret mener vi i radikale venstre ikke og det er der da heldigvis også historiske belæg for at integration og og repatriering er hinandens modsætninger måske tværtimod de bedste erfaringer vi har

resultater med repatriering altså der

at genopbygge er i

de på daværende tidspunkt flygtninge i arbejde og integreret så det er

integration at arbejde fra dag et hvis man rigtig mener det med repatriering

at sikre en god integration og en god og hurtig indgang til arbejdsmarkedet for det er de eneste

og dansk folkeparti det er jo så kan man sige endnu en illustration af at også en blind høne kan finde et korn

ganske jordnære forbedringer i forhold til

med større fleksibilitet bedre muligheder og så videre

også mange indvandrere har haft mulighed for at arbejde og bidrage til danske samfund en del er

integreret og er blevet en del af danmark og har skabt et liv i danmark andre er mentalt et helt andet sted og deltager ikke i det danske samfund og har

heller ikke et ønske om det nogle af dem vil gerne hjem og det skal vi hjælpe dem med derfor blev regeringen og dansk folkeparti enige om med finansloven for to tusind og atten at styrke mulighederne og incitamenterne for flygtninge og indvandrere til at vende hjem i lovforslaget er der fokus på at ændre de dele af ordningen som letter hjemrejsen og de udfordringer der opstår når man skal starte på en frisk i sit hjemland vi indfører blandt andet støtte til anskaffelse af identitetspapirer ligesom vi giver mulighed for at beholde offentlige ydelser når man tager til hjemlandet for at finde ud af om man skal vende tilbage permanent vi ændrer også grænsen for støtte til transport af ejendele

til tredivetusind kroner det er meget nemmere for kommunerne at administrere derudover indfører vi en vejledningspligt for kommunerne så man altid skal tage repatriering op i en relevant sag det giver sig selv at hvis vi skal have flere til at flytte hjem skal de også vide at muligheden er der danmark skal hjælpe flygtninge så godt vi kan men det er aldrig den bedste

det er meget bedre at man kommer hjem og hjælper med

der hvor man kan sproget og kender kulturen derfor er vi i det konservative folkeparti positivt indstillet over

som jo har nydt en relativt bred

jeg sige absolut repatrieringsordningen er

i danmark skal vi hjælpe dem der kommer hertil og som har behov for beskyttelse vi skal hjælpe dem i den periode

de har brug for beskyttelse men samtidig

falder til her og som ønsker at vende tilbage til deres hjemland når situationen i landet tillader det får de bedste muligheder for det det gælder både for flygtninge hvor omstændighederne i hjemlandet nu gør at de kan vende tilbage og fortsætte den tilværelse som

før de blev tvunget til at rejse hertil men det gælder også for indvandrere der har været mange år i danmark

som kunne have et ønske om at tilbringe for

så skal vi ikke være blinde for at der i det danske samfund i dag er en gruppe af udlændinge som er uden uddannelse

uden job og dermed reelt også står uden for samfundet og som enten ikke kan

om at blive integreret og som dermed ikke er en aktiv del af det danske samfund her er en fremtid i hjemlandet et langt bedre alternativ for alle parter frem for en fortsat tilværelse i yderkanten af det danske samfund i hjemlandet kan man sproget man kender kulturen og man har lettere ved at falde til her kan vi se at

til at støtte de mennesker der netop ingen tilknytning har

arbejdsmarked i to tusind og seksten fik vi gennemført en analyse som viste at der kun var syv procent af

der blev repatrieret i den arbejdsdygtige alder der var

tilbage i juni to tusind og sytten forbedrede vi ordningen ved blandt andet at indføre øget hjælp til

til familier med skolesøgende børn og så genindførte vi

kommunerne på op til femogtyvetusind kroner for hver udlænding

det her lovforslag styrker vi yderligere incitamenterne til at repatriere og vi skruer op for den løbende rådgivning i kommunerne ændringerne gennemfører dele af aftalen der hedder fokus på tilbagevenden til hjemlandet som var en del af finanslovsaftalen for to tusind og atten som regeringen jo indgik med dansk folkeparti i december to tusind og sytten med lovforslaget

der bedre mulighed for at give støtte til erhvervsudstyr der er egnet til

fremme udlændinges beskæftigelsesmuligheder i hjemlandet vi fjerner bureaukratiet omkring at udstyr specifikt skal vurderes som egnet til at genopbygge landet og det gør støttemulighederne mere fleksible vi lægger også

at der i repatrieringsloven indføres en øvre grænse på tredivetusind kroner for hvor meget der

af personlige ejendele samtidig

fjerner vi den tidligere bestemmelse om at der højst kan ydes

af udgifter til transport af ejendele der

at udlændinge som alternativ til transport af personlige ejendele kan få op til tredivetusind kroner til køb af bohave i deres hjemland så i stedet for at

de købe nye møbler for

med lovforslaget lægger vi også op til at flere udlændinge kan bibeholde deres offentlige ydelser mens de er på rekognosceringrejser

skal man selvfølgelig også have de nødvendige identifikationspapirer de skal være i orden men der er lande

en pasudstedende repræsentation i danmark og

må den enkelte udlænding rejse til den nærmeste repræsentation for at få et nationalitetspas

udbrede kendskabet til repatrieringsordningen yderligere

vi derfor endelig op til at genindføre forpligtelsen for kommunerne til løbende at vejlede udlændinge om repatriering

i den generelle integrations og beskæftigelsesindsats jeg meget godt tilfreds med at

med det der er lagt frem her i dag men jo selvfølgelig også at vi gør en allerede god ordning endnu bedre og

der bliver flere støttemuligheder for at dem der alligevel ikke kan eller vil falde til her i landet kan komme hjem til det hjemland

beskæftiget sig meget med inden for de seneste år og der er blevet gennemført

kommet til danmark og så kigger på hvor mange der rejser frivilligt tilbage til deres hjemlande

en dundrende succes derfor mener vi jo i dansk folkeparti

bliver vi simpelt hen nødt til at gøre mere ud af så jeg vil høre om ministeren vil være indstillet på at vi diskuterer hvordan vi i endnu højere grad ud over alle de initiativer vi er enige om kan

personer tilbage til deres hjemlande også ved brug

i den frivillige hjemrejse men jeg kan garantere herre martin henriksen for at det at få sendt udlændinge ud af landet som for

har man ikke ret til at være her skal man selvfølgelig forlade landet nogle vil ikke gøre det frivilligt og

jeg tror også herre martin henriksen er meget bekendt med at der jo er lande som ikke tager imod deres egne borgere medmindre de

og og det gør vi jeg bruger vil jeg sige mere og mere af min tid på netop

det er en fuldstændig uholdbar situation at mennesker der ikke har ret til at være i danmark som for

er her så jeg kan sige til herre martin henriksen at det

er noget der fylder rigtig meget

at de skal tage imod deres egne statsborgere men man kan sige første skridt i forhold til at sende folk ud jo er at man inddrager deres opholdstilladelse og der har man fra udlændingemyndighedernes side kigget på de sager der ligger fra somalia hvor man har inddraget eller nægtet forlængelse

at gælde andre landegrupper og personer som

er egentlig om ministeren vil være indstillet på at man gør mere ud af den indsats der handler om at man skal inddrage

som kommer fra andre lande end somalia men som opholder sig i danmark for ja vi kan komme et stykke i forhold til frivillig repatriering men vi bliver også nødt til i langt højere grad

at forklare de her mennesker at de skal vende tilbage til deres hjemland

hele tiden at kigge de her sager igennem så er det rigtigt som herre martin henriksen sådan indirekte peger på at vi jo i fællesskab har opprioriteret det og det har vi via aftaler

det har også betydet at flere har fået inddraget deres opholdstilladelse men for at sige det lidt firkantet

nytter ikke noget bare at inddrage opholdstilladelsen hvis ikke vi

de her mennesker sendt ud af landet igen tingene hænger hænger rimelig meget sammen men jeg kan i øvrigt opmuntre herre martin henriksen med at det er mange år siden vi har haft så få i udsendelsesposition som vi har nu og det tilskriver jeg i høj grad den temmelig aktive

vi arbejder med det her område på simpelt hen ved at få sendt de folk ud der ikke har

en bunke socialdemokratiske roser foran bilka i ishøj

jeg altid forbløffet over hvor mange der egentlig er interesseret i de her repatrieringsordninger hvor mange

hvis de har et dobbelt statsborgerskab hvorfor

at frasige sig deres danske statsborgerskab og så benytte sig

er og det vil

de vil gerne hurtigt kunne komme til danmark hvis der opstår sygdom i familien eller de skal til en begravelse eller noget

til ankara og søge visum hver gang der er ventetid og

kunne det jo være godt hvis man kunne give de personer der er

noget vi i danmark bare selv kan beslutte at det er nogle internationale regler men

gerne høre om regeringen er indstillet på så internationalt at arbejde for at det bliver muligt at udstede

til det hjemland man kommer fra og så er man

havde været i danmark sådan må det være man kan ikke bare plukke alle de gode frugter og så lade alle